i dag er der følgende anmeldelser klima energi og forsyningsministeren lovforslag nummer

og mira issa bloch forespørgsel nummer f elleve om den øgede overvågning

medlem af folketinget simon emil ammitzbøll bille har den toogtyvende oktober to tusind og nitten meddelt at han ønsker at udtræde af liberal alliances folketingsgruppe simon emil ammitzbøll bille

til dispensationsspørgsmålet

ønsker at begrunde men vi tager talerne i den rækkefølge de måtte melde sig

og jeg skal derfor anmode især sf og radikale om at støtte alternativet og enhedslisten i at nægte at hastebehandle det her

l otte og tredive risikerer vi at underminere det helt grundlæggende i vores demokrati de fundamentale principper om magtens tredeling et så principielt

partier bør have anstændigt med tid

kan vurdere hvilke konsekvenser et sådant forslag vil have for vores retssamfund

derfor opfordre alle partier til

tænke over lovforslaget

stoppe hastebehandlingen af det her lovforslag tak for

til at gøre alt hvad vi kan for at beskytte den befolkning som har valgt os

som vi står i nu den bekymrende udvikling i det nordlige syrien medfører en risiko for at en række danske statsborgere der har kæmpet for islamisk stat bevæger sig imod europa og dermed imod danmark personer som ellers i den grad har vendt danmark ryggen personer om hvem det for nogle gør sig gældende at de har gjort forfærdelige ting for

har modtaget våbentræning

alvorlig sikkerhedsrisiko for den danske befolkning

opfattelse må vi gøre hvad vi kan for at de mennesker aldrig

den lov som vi behandler i dag er at holde potentielle terrorister væk fra danmark og det bakker socialdemokratiet op om men selv om hensynet til vores og rigets og danskernes sikkerhed selvfølgelig er

er det ikke et hensyn som kan stå alene

er det både godt rigtigt og vigtigt at vi med lovforslaget holder fast i magtens tredeling magtens tredeling som er

at regeringen og dets myndigheder udøver lovgivning med bekendtgørelser cirkulærer og afgørelser og så dømmer domstolene det er afgørende for

grundloven internationale konventioner

nogle der mener at man burde kunne gå direkte til domstolene i første instans fra starten jeg forstår argumentet men jeg er ikke enig i argumentet det er den udøvende magts opgave at træffe afgørelser det er i dag udlændinge

der træffer afgørelse om hvorvidt man eksempelvis kan få inddraget sin opholdstilladelse hvis man befinder sig i konfliktzoner i andre sammenhænge er det den udøvende magt der træffer afgørelse om hvorvidt man mister sociale ydelser eller hvorvidt man kan få tvangsfjernet et barn det er sådan magtudøvelse ser ud så kan man derefter få afprøvet afgørelsen ved en en domstol man kan få domstolsprøvet sin

som første instans er i det her tilfælde at

ville underminere selve formålet med lovgivningen som er at sørge for at de mennesker

hvis vi alene skulle fratage de her mennesker statsborgerskab ved en dom i byretten ville vi først kunne gøre det når de var i danmark og dermed

udsætte borgerne for en sikkerhedsrisiko som ikke er rimelig så ved jeg at der er nogle der er bekymrede for hvorvidt den her lovgivning er lovgivning med tilbagevirkende kraft

er at reglerne for hvornår man kan fratage et statsborgerskab

miste sit statsborgerskab når folketinget forhåbentlig vedtager det

vi behandler i dag er de samme regler som gælder i dag og som

glad for og tilfreds med at regeringen har lyttet til høringssvarene og også til argumenter fremsat af andre partier hvilket betyder at der nu gives mulighed for at afvige fra tidsfristen for domstolsprøvelse i ekstraordinære tilfælde samt at vi har besluttet os for at gennemse loven om cirka en

indføre en egentlig solnedgangsklausul

støtter vi forslaget men jeg vil også gerne understrege at jeg har en udpræget forståelse for at der knytter sig følelser til lovforslaget for det handler om noget af det inderste i vores demokrati

det som vi sætter allerhøjest nemlig vores retsstat vores demokratiske grundprincipper og så handler det på den anden side om borgernes sikkerhed jeg mener at regeringen

et bredt flertal i folketinget når vi

rimelig balance imellem de hensyn

enig i at det er en alvorlig sag vi behandler jeg mener ikke der er tale om om egentlig nødret men det ændrer ikke på at det er en alvorlig sag

at de mennesker som vi taler om kommer til danmark

i en situation hvor den borger afgørelsen retter sig mod er uden for landets grænser hvis

domstolen ville borgeren skulle inden for landets grænser det er det der er det afgørende

hvis man gjorde det ved en retskendelse i første instans ville vi også stå med den udfordring

kærshovedgård og andre steder hvor de i en længere periode vil udgøre

i det sidste argument som ordføreren fremfører

med det her lovforslag at ingen af de mennesker som loven retter sig mod kan komme ind i danmark selvfølgelig gør vi ikke det men vi gør det vanskeligere og vi får en mulighed for at sikre at nogle af dem

både i forhold til det konkrete men også i forhold til den den

sikre at de blev stillet

en domstol at der blev ført bevis og at

en mindre procesrisiko det betyder jo på almindelig dansk at regeringen anerkender at det her kan være i strid

fælles forståelse altså forståelsespapiret og jeg citerer at vi til enhver tid skal respektere de internationale konventioner mener

at de efter afsonet straf selv om vi dér frakender dem det danske statsborgerskab er inden for landets grænser og så kan det være meget vanskeligt at få dem ud igen dermed udgør de en større trussel

fælles sikkerhed end hvis de aldrig kommer tilbage til

her mennesker der vælger at tage til syrien og kæmpe for kalifatets terrorsag har selv valgt en enkeltbillet væk fra vores fællesskab og derfor vil vi gøre alt hvad vi kan for at de ikke kommer tilbage igen i forhold til

det være sådan at når man vender tilbage til danmark vil man blive anholdt og

stillet for en dommer og få en dom

er den normale procedure det der sker her er

en domstolslignende beslutning og fratage en borger statsborgerskabet det er jo et brud med den

jeg bare gerne have ordføreren til

bekræfte at hvis det viser sig at det her er i strid med de

så vil man selvfølgelig tage den

en mindre procesrisiko den procesrisiko de angiver er på det mindste trin man kan angive den på og det handler om at der ikke er tilstrækkeligt med afsagte domme til at de kan sige at der ikke er den begrænsede procesrisiko men det

forpligtelser og dermed også klart inden for det vi har skrevet i forståelsespapiret

danmark ryggen ikke ét ord om at det er folk vi derfor skal håndtere

forrædere imod det vi alle sammen kalder danmark vores fædreland jeg synes det kalder på en vis form for refleksion både

er for nogle ret ekstreme partier man bygger sin regering på

vil jeg gerne spørge ordføreren hvori rimeligheden egentlig består at det er en international

er vel også landsforrædere de har også vendt danmark ryggen

de har i den grad vendt vores fællesskab ryggen de er en sikkerhedsrisiko mod alle os der sidder her vores børn og vores familier

for de mennesker som vi ikke kan lide derfor tager jeg gerne debatten

fratage alle syrienskrigere deres statsborgerskab hænger det jo sammen med at vi ikke kan fratage mennesker deres statsborgerskab hvis det betyder at de bliver statsløse og det følger af internationale konventioner menneskerettigheder og det er regler som regeringen og som socialdemokratiet bakker op om

eneste skisma der afgør hvem der kan og hvem der ikke kan få frataget statsborgerskab er fn konventionerne så må det jo betyde at fn konventionerne for socialdemokratiet og for regeringen er vigtigere end at vi

vender hjem

afvise dem og de måtte være danske statsborgere ja så kommer vi til

meget hård straf og vi kommer til at holde øje med dem og gøre hvad vi kan for fra myndighedernes side at sikre at de ikke begår terror eller andet i danmark når det så er sagt

retsprocesser og afsoning skal ske i de områder hvor forbrydelserne

noget som ordføreren glider lidt let hen over nemlig at der står i bemærkningerne til lovforslaget

man med lovforslaget nu ændrer

i dag

jo også en sikkerhedsrisiko dér hvor de er nu

hvorfor vil socialdemokratiet ikke være med til at

det er derfor at vi søger opbakning til at få vedtaget lovforslaget vi vil gøre alt hvad vi kan for at de her mennesker ikke vender tilbage til danmark og derfor lægger vi op til at man administrativt kan fratage dem deres statsborgerskab

derfor ligger det her helt inden for de almindelige retsprincipper

kattelem idet man kan tage det danske

ved blot at lade sig registrere ved dette lands myndigheder så hvis der

og halvfems lande i verden man kan få

statsløse og vel at mærke uden at de har opfyldt et kriminaliseret gerningsindhold

at man ikke kan fratage danske statsborgere deres statsborgerskab hvis ikke de har et andet statsborgerskab eller hvis ikke de kan henvende sig til en anden stat og opnå et statsborgerskab uden at der skal ske et egentligt skøn mig bekendt er det ikke muligt i nogen lande i dag derfor er det vigtigt for mig at understrege at vi ikke fratager nogen danskere

har et andet statsborgerskab men vi lægger

have den mulighed hvis der skulle opstå en situation ude i fremtiden hvor en person med et dansk statsborgerskab der står til

vil kunne fratages statsborgerskabet såfremt han eller hun kan opnå et statsborgerskab i et andet land blot

i de her lovbemærkninger om at hvis den pågældende

og halvfems andre lande der findes end lige danmark ved blot at lade sig registrere ved dette lands

der ikke er nogen af de mennesker som loven adresserer der bliver statsløse så mener jeg at retssikkerheden er er

påpeger er det også et spørgsmål om trusselsniveauet

er det så ordførerens opfattelse at man øger truslen mod riget

man lader fremmedkrigere løbe frit rundt

min opfattelse at det danske rige øger sin sikkerhed ved at gøre alt

sker noget nyt i forhold til tredeling af magten

hvis der er noget med nogle sociale ydelser

prøvet ved en domstol bagefter men samtidig siger ordføreren at man har lyttet meget

høringssvar der er kommet det taler lidt imod hinanden mener ordføreren virkelig at det her er helt efter bogen

vedrører muligheden for

fra tidsfristen og det der vedrører solnedgangsklausulen det synes jeg er fornuftige indvendinger som vi bør bør indrette loven efter

ændring vi laver i dag ligger helt inden for princippet om magtens tredeling og det mener jeg at den gør fordi vi fastholder at det er folketinget der laver loven

der træffer afgørelser og at der er mulighed for at man kan få afgørelsen prøvet ved en domstol

en række ganske indgribende afgørelser eksempelvis det forhold at man kan få

som følger den samme logik jeg siger ikke at der er lighed mellem tilfældene jeg

at den samme logik gør sig gældende nemlig at det er myndigheder der træffer afgørelser og at man derefter kan få dem prøvet ved en

og det er jo ifølge det her

ministeren der skal dømme om der er beviser nok til at gøre det

hvordan kan den sammenligning overhovedet komme fra

ministerens jurister der skal træffe en afgørelse i forhold til om de personer lovforslaget retter sig imod har været til skade for danmarks vitale interesser den afgørelse vil så i

ministeren og hvis man er uenig i den afgørelse

man få den prøvet ved domstolene og derfor ligger forslaget fuldt og helt inden for de principper

dejligt at høre at regeringen vil gøre alt for at undgå at de kommer til danmark herunder fratage dem statsborgerskabet men hvordan kan det være at man siger at man vil gøre alt når man i realiteten kun henvender sig til den gruppe der har dobbelt statsborgerskab er dem der kun har dansk statsborgerskab men som er fremmedkrigere ikke farlige for danmark er man farligere for danmark når man har dobbelt statsborgerskab end når man har et enkelt statsborgerskab og er fremmedkriger

det er det vi gør i dag for den anden gruppe gør der sig gældende at vi ikke ifølge de internationale regler som vi har tilsluttet os kan fratage dem statsborgerskabet idet de derved ville blive statsløse dem må vi så retsforfølge i danmark dømme i danmark og efterfølgende holde øje med i

at også de

kan udgøre en trussel og derfor gør vi

en lille gruppe nemlig dem der har

som man åbenbart synes er vigtigere end rigets sikkerhed som man

lade være med at tage de sager hvor

kun har ét statsborgerskab op

vi vil retsforfølge dem om muligt dømme dem og vi vil efterfølgende sørge for at myndighederne holder ganske nøje øje med dem sådan at vi gør alt hvad vi overhovedet kan for

kommer til danmark samtidig hører jeg ordføreren sige at det

i besiddelse af et statsborgerskab og et pas fra et andet land hvordan skulle det så forhindre dem i at komme til

eller for socialdemokratiet at disse mennesker egentlig udgjorde en trussel og hvad har man foretaget sig indtil man

mennesker et dansk pas dermed gør vi alt hvad vi kan for at de mennesker med dobbelt statsborgerskab som er syrienskrigere

kommer tilbage til danmark det er formålet med

men det andet spørgsmål er jo interessant for det her handler jo ikke om om man vil bekæmpe islamisk stat

om at både den gamle regering og den nuværende regering aldrig har villet bekæmpe islamisk stat

med at håndtere de mennesker derfor må jeg

med at sørge for at de her mennesker blev holdt lukket inde altså at der var en stram

at de blev retsforfulgt indtil man kom med

at vi i meget vid udstrækning besværliggør de her menneskers tilbagevenden til

kan for at sikre at så mange som muligt af de syrienskrigere ikke vender tilbage til fordi de udgør en sikkerhedsrisiko i forhold

har danmark jo været aktiv i en

i at venstre har argumenteret for en

fornuftige argumenter

det her lovforslag altså der skal

at jeg mener det er nødvendigt

skal heller ikke herske tvivl om at jeg generelt mener er en uskik at hastebehandle lovforslag derfor synes jeg at det er fornuftigt at vi

sådan at vi om halvandet års tid får lejlighed til at tage diskussionen igen og jo forhåbentlig på det tidspunkt på et mere oplyst grundlag

kan være faldet dom i nogle af de sager som

at de mennesker ikke udgør en trussel mod det danske samfund

en opgave for politiets efterretningstjeneste og for for domstolene

vi tager ekstremt alvorligt fordi vi ved at de her mennesker kan udgøre en forhøjet sikkerhedsrisiko men det er også sådan at vi har tilsluttet os internationale regler internationale regler som vi bakker op om og som betyder at vi ikke fratager mennesker deres statsborgerskab hvis det betyder at de bliver statsløse

lovforslag der gør det muligt at frakende fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab det kan ske administrativt og mens de stadig væk opholder sig i udlandet for eksempel fordi de kæmper for islamisk stat i syrien lovforslaget udspringer af en aftale som den tidligere venstreledede regering indgik med dansk folkeparti i foråret

aldrig nåede at gøre til lov det sker så

på den baggrund kommer det nok ikke som den store overraskelse at venstre helt grundlæggende ser positivt på lovforslaget

også positivt stemt fordi vi står i en ekstraordinær situation

befinder der sig flere danske fremmedkrigere i udlandet i syrien i irak de her mennesker har vendt danmark ryggen de har kæmpet

islamisk stat en af de værste terrorbander verden nogen sinde har set de har dybest set kæmpet

som danmark og danskerne

risikerer vi at de fremmedkrigere der ellers sad fanget i kurdiske fangelejre slipper fri og så ville

rejse stille og roligt op igennem europa og ende her i danmark det kan vi under ingen omstændigheder tillade og det kan vi ikke fordi de her mennesker er dødsensfarlige det her er ikke en eller anden teoretisk trussel

anden teoretisk øvelse

udgør en reel og konkret terrortrussel mod europa

inden for retsstatens principper for at holde de her mennesker væk fra vores land de skal simpelt hen ikke sætte foden på dansk jord derfor skal vi også sikre at når de skal have frataget deres statsborgerskab skal de ikke først til danmark og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko nej fratagelsen skal selvfølgelig ske på en måde så de bliver lige præcis der hvor de er nemlig langt væk

for altid et men

også være en balance og derfor ønsker venstre to ændringer

er det vigtigt at når vi sætter hårdt mod hårdt mod nogen af verdens værste terrorister skal vi også kunne se os selv

og at retsstaten ikke bliver sat ud af spil for det er netop

i situationer som den her at vi skal bevise at vi

at vi holder fanen højt og sikrer

at der i lovforslaget er lagt op til at hvis man er utilfreds med myndighedernes vurdering kan man indbringe sagen for domstolene inden for fire uger men til gengæld er

ikke helt trygge ved om formuleringerne i lovforslaget sikrer en reel adgang og ikke bare en teoretisk adgang til at få prøvet sin dom og derfor ønsker vi under udvalgsbehandlingen at finde en model for hvordan vi sikrer en reel adgang til at få sin sag for retten

ske ved dispensationsadgang som dommerforeningen påpeger i deres

skal de lovforslag være belagt med en solnedgangsklausul og det skal de fordi hastebehandlede lovforslag i sagens natur er gennemført i hastværk

at vi indskriver en solnedgangsklausul så folketinget skal genbehandle lovforslaget

lovforslaget som udspringer af en aftale vi selv lavede før sommerferien det gør vi fordi de her fremmedkrigere ikke hører hjemme i danmark og fordi vi har en forpligtelse til at gøre alt hvad vi kan for at de ikke betræder dansk jord men vi ønsker samtidig to ændringer nemlig en solnedgangsklausul og en sikring af en reel mulighed for at få sin sag for en domstol så med de ord

venstre nogle er savnet nogle er lidt mindre savnet men tak for at minde os alle sammen om fru birthe

at det her lovforslag holder sig inden for

principper i forhold til retsstaten og i forhold til magtens tredeling

adgangen til at få sin sag prøvet ved en domstol

en reel adgang eller om den blot er teoretisk og derfor har vi læst nogle af de indvendinger som blandt andet dommerforeningen er kommet med med

udvalgsbehandlingen at finde en konkret model for

at få sin sag prøvet ved

og det er fordi det ikke er muligt at fratage en med et enkelt statsborgerskab et statsborgerskab hvis vedkommende så bliver statsløs derfor må vi jo i den her meget alvorlige situation hvor der altså lige nu i mellemøsten er folk dansk pas som har tilsluttet sig nogle af de værste terrororganisationer i verden gøre hvad vi kan inden for retsstatens principper og den balance

indlæg om i forbindelse med hastebehandling var et godt princip men her

også tak for at nævne at herre søren gade og herre morten østergaard før valget i en kronik skrev at hastelovgivning som udgangspunkt skal belægges med en solnedgangsklausul det mente venstre før valget og det mener venstre også

i modsætning til visse andre uden at nævne navne går vi rent faktisk op i at det vi siger før valget

behovet for at beskytte danskerne og den danske befolkning mod nogle af de værste terrorister i verden og så på den anden side retsstatens principper som vi selvfølgelig skal stå på mål for og vi mener

man altid kunne indbringe det for en domstol

de mennesker vi taler om her lyder det som om deres største forbrydelse er at de har vendt danmark ryggen

er ikke den alvorligste forbrydelse de har begået det er de forbrydelser de er mistænkt for at have begået nede i

tale om krigsforbrydelser der tale om voldtægt der er tale om drab

alvorlige forbrydelser

det selvfølgelig være sådan at når de borgere har et dansk statsborgerskab så skal de stilles for en domstol de skal dømmes for de her forbrydelser hvis de vel at mærke kan kendes skyldige i dem

ryggen og at en passende straf

det dobbelte statsborgerskab altså fratager dem det danske statsborgerskab men at man ikke derudover ønsker at de bliver stillet for en domstol og dømt for de forbrydelser

som land kan hjælpe

understrege over for ordføreren og over for enhedslisten at her er tale om nogle mennesker der har begået nogle af de værste forbrydelser man overhovedet

ja faktisk nogle forbrydelser vi sikkert ikke engang vil kunne forestille os samtidig med

udgør de en reel sikkerhedsrisiko for danmark og hvis vi derfor har muligheden for at sikre at de her mennesker

aldrig nogen sinde betræder dansk jord mens vi holder retsstatens principper i hævd så mener vi i venstre at det har vi en forpligtelse til at gøre

jeg sikrer vi jo ikke at der bliver nogen form for straf vi sikrer bare at de ikke får muligheden for at

ikke gjort noget for at tage dem hjem selv de danske statsborgere

ikke er de helt ubegribeligt

som ordføreren siger at de har vendt danmark ryggen og at det er

har enhedslisten gode ideer til hvordan man gør det så lytter vi altid gerne

her mennesker ikke kommer tilbage til dansk jord fordi de udgør en reel sikkerhedstrussel

er der er tale om den her balance når man kan blive ramt af noget så indgribende som det er at blive frataget

har en interesse i at sikre de her mennesker som er rejst ned til nogle områder tilsluttet sig nogle af de værste terrororganisationer i hele verden

en reel sikkerhedsrisiko på den ene side ønsker vi at holde dem væk fra danmark på den anden side ønsker vi også at holde retsstatens principper i hævd

hvis de er utilfreds med myndighedernes afgørelse at indbringe deres sag for en domstol og vi ønsker at sikre at det er en reel adgang

fast at det her forslag ikke strider mod nogen af danmarks internationale forpligtelser det har kronjuristerne i justitsministeriet slået fast og dem læner vi os op ad så der er ikke tale om at det strider mod nogen internationale forpligtelser så nævner fru mette thiesen solnedgangsklausulen og fru mette thiesen nævner også venstres formand herre jakob ellemann

nyfundne kærlighed for rullekravesweatre jeg vil i den sammenhæng gerne slå fast at jeg tror at et flertal i venstres folketingsgruppe hellere ser at herre jakob ellemann jensen fortsætter sin nuværende stil med meget pæne slips end at gå over til rullekraverne

skal folketinget have en mulighed for at give det den fulde lovbehandling og kigge sagerne efter igen med den ordentlige tid og det venstre siger før valget mener vi også efter valget

det her handler om en principiel sag

hastebehandler et lovforslag og det er uanset hvad det handler om så mener vi sådan set at der skal indbygges en solnedgangsklausul så folketinget ved en senere lejlighed får mulighed for at bruge al den tid der skal til for at kigge lovforslaget igennem og nu har jeg fire sekunder tilbage så svaret på det sidste spørgsmål bliver kort

de har vendt danmark ryggen jeg mener ikke at man kan begå nogen alvorligere forbrydelse end at vende sit fædreland ryggen og dermed vende hele den historiske arv hele den folkelige virkelighed som man er blevet en del af

er herre morten dahlin ikke enig i at det formodentlig er den alleralvorligste forbrydelse man som dansker kan begå

at vende hele det historiske folkelige kulturelle fællesskab der er danmark

flere gange hørt herre morten dahlin sige at disse mennesker aldrig skal sætte fod på dansk jord igen det lyder sådan salvelsesfuldt salvelsesfuldt fint men det kolliderer jo fuldstændig med tanken om at de her regler så

de her forbrydere de her landsforrædere

med dansk statsborgerskab jeg forstår overhovedet ikke hvorfor de her regler

givent tidspunkt efter venstres forgodtbefindende

enhedslistens tilsyneladende bagatellisering af forbrydelsen at anvende sit land ryggen jeg deler i øvrigt også herre morten messerschmidts opfattelse af at landsforræderi

en af hvis ikke dén værste forbrydelse der kan begås spørgsmålet om solnedgangsklausul handler om et princip om at vi mener at vi som folketing skylder folket at bruge den nødvendige mængde tid på at gennemgå lovforslag derfor ønsker vi når et forslag bliver vedtaget med hastværk som det her gør

skal kigge på lovgivningen igen vi har foreslået at solnedgangen bliver lagt ind så folketinget ved slutningen af næste samling

behandle lovforslaget igen venstres indstilling vil jo være

man tager så let på den slags ting men fred være med det det må deres samvittighed jo afgøre jeg vil

ordføreren om så at bekræfte at når den her solnedgangsklausul træder i kraft så udelukker venstre ikke at man igen vedtager

at vi den her gang har hastebehandlet noget derved har folketinget ikke fået den fornødne

til at gennemgå hele lovgivningsmøllen og den lovgivningsmølle mener vi faktisk er en ret væsentlig del af vores demokrati og vores folkestyre derfor ønsker vi at

morten dahlin i mange år og det glæder mig meget på

få fingre i et af venstres mandater

et konstruktivt spørgsmål herre morten dahlin brugte en del tid på

en reel adgang til at få afgørelsen prøvet

hvad venstre synes er problemet med det der ligger i lovforslaget og hvad det er venstre foreslår

jeg synes det lyder interessant og umiddelbart er det da noget vi gerne vil støtte i

behøver kun to det kan jeg så selv være være glad for jamen noget af det vi kan være bekymrede for ved den

adgang til domstolsprøvelse der ligger nu er at der kan være visse situationer hvor man kan have en god nok forklaring på at

man ikke har kunnet blive oplyst om at man er blevet frakendt statsborgerskabet inden for de fire uger derfor kunne en mulighed være at indbygge en form for dispensationsadgang til den her fire ugers frist og i det tilfælde ser vi i øvrigt at dispensationsadgang ikke bliver bestemt administrativt men bliver bestemt af

jeg et mere kritisk spørgsmål det slår mig i herre morten dahlins tale at herre morten dahlin

at de her mennesker overhovedet ikke skal komme til danmark

de her mennesker jo stadig væk vil komme til danmark for eksempel for at få prøvet deres sag hvis de ønsker det og derfor er det vigtigste hvis vi vil undgå at de her mennesker kommer til danmark og begår terror at vi har nogle gode efterretningstjenester og politi men

agerer støtteparti for har valgt at udskyde forhandlingerne om et politiforlig

at man gik i gang med hurtigt men nej det er ikke korrekt at vedkommende nødvendigvis skal til danmark for at få afprøvet sin

skal man se venstres opbakning

til forslaget som udtryk for at ministeren er bedre

til at vurdere og beslutte om en person skal miste sit danske pas

det er ikke et udtryk for at vi mener at ministeren er bedre end domstolene

snuden mod danmark og udgøre en sikkerhedsrisiko for danskerne og danmark derfor er det vigtigt at vi kan fratage dem deres statsborgerskab hurtigt og effektivt det lægger lovforslaget op til og man kunne jo fristes til at stille et spørgsmål den anden vej selv om man sikkert ikke må og

bekymret for at de her mennesker skal betræde dansk jord

en person uden at der foreligger nogen strafferetlige beviser

har tilsluttet sig nogle af de værste terrorbander i verden mens de har dansk pas og har muligheden for at betræde dansk jord og udgøre en sikkerhedsrisiko for danskerne og for danmark den sikkerhedsrisiko ønsker vi at minimere og derfor lavede vi den aftale og derfor bakker

at tage udgangspunkt i i den formulering som

og det er de jo skal blive så langt væk fra danmark som overhovedet muligt

er de fleste af dem blevet dræbt i danmark eller langt væk fra danmark i udlandet

blevet dræbt flest danskere af islamisk stat af terroristerne i danmark

relativisering af de her mennesker ordføreren siger

så spørger ordføreren hvor der er lidt flest tab af danske liv i forhold til islamisk stat jeg er ikke bekendt med om nogle af de danskere der er blevet dræbt på internationale missioner er blevet dræbt af islamisk stat så det

konstatere at det vel er ordførerens parti der lige nu går forrest i folketinget i

at de slipper for strafforfølgelse disse onde mennesker og jeg mener disse onde mennesker skal retsforfølges hvis ikke de bliver skudt på slagmarken af nogle som kan

en trussel i danmark og i udlandet ikke bare mod udenlandske statsborgere men også mod danske statsborgere

for sri lanka det synes jeg måske

i stedet for at rent følelsesmæssig

dræbt flest danskere ordføreren spurgte mig om hvor der var blevet dræbt flest danskere af islamisk stat

at det ved jeg ikke ordføreren må meget gerne bagefter fortælle præcis hvor mange danskere der er blevet dræbt af islamisk stat i udlandet jeg mener ikke at det her forslag er lalleglad jeg mener at det er præcis det modsatte det er resolut og det øger sikkerheden i danmark

meget motivforskning i hvorfor enhedslisten er så

lavet motivforskning jeg mener ikke at jeg har lavet motivforskning det synes jeg faktisk at vi politikere skal holde os for gode til jeg er faktisk overbevist om

så håbe at venstrefløjen anlægger den samme synsvinkel gælder nogle af os andre jeg støtter sådan set den lovgivning

er overbevist om fru rosa lund gør og jeg tror oprigtigt på at vi kunne hæve den politiske debat til et højere niveau hvis vi alle sammen anlagde det synspunkt til spørgsmålet om hvor man bedst lærer terror

nødt til at svare helt principielt og sige at vores opgave som folketing i danmark er at passe på danmarks interesser og passe på danmarks sikkerhed og jeg er overbevist om at det her forslag øger sikkerheden i danmark og minimerer risikoen for at nogle af verdens farligste mennesker kommer her til landet og det mener jeg

tidligere svar inde på at de her forbrydelser

alle mulige forfærdelige forbrydelser som vi er enige om er fuldstændig forfærdelige

overbevist om at han kun har dansk statsborgerskab og derfor vil blive statsløs hvis vi fratager ham det danske statsborgerskab og i relation til nogle tidligere spørgsmål fra fru rosa lunds

vil mit bedste bud være at det vil være i strid med danmarks internationale konventioner hvis vi fratager uådsmadsen hans statsborgerskab så det tænker jeg heller ikke at enhedslisten selv

at den værste forbrydelse man kan begå

er at vende sit land ryggen altså at blive

men hvorfor er det kun en

forbrydelse som vi skal beskytte danmark imod hvis man har dobbelt statsborgerskab hvorfor er det okay at begår landsforræderi at være fremmedkriger hvis man kun har ét statsborgerskab hvorfor er det at det om jeg så må sige er fns statsløsekonvention

den der gør at at venstre ikke ønsker

være være fremmedkriger eller

det er okay at have begået nogle af de her forbrydelser hvis man kun har dansk statsborgerskab og venstres holdning er ikke at det er okay at have begået de her forbrydelser hvis man udelukkende har dansk statsborgerskab vi mener stadig væk

derfor vil vi også retsforfølge dem og forhåbentlig dømme dem gerne en lang og

islamisk stat men det vil man så kun i de tilfælde

det mig meget hyklerisk at man siger

man vil kun bruge den her nødmekanisme som er indbygget i den lov vi taler om i dag i de tilfælde

opfylder nogle tekniske betingelser men

de samme ting som dem der har

hyklerisk det gør jeg naturligvis ikke selv men årsagen til at vi ikke kan tage statsborgerskabet fra folk

ét statsborgerskab er at så ville de blive statsløse og det må vi ikke i forhold til de internationale aftaler som vi selv har skrevet under

kan komme tilbage til danmark

er ikke velkomne i danmark længere

farlige de udgør en risiko for danmark og danskere derfor er det selvfølgelig rettidig omhu at

lovforslag og en lov der kan tage statsborgerskabet fra dem

forslag vi vil støtte og vi mener også at det

de nuværende omstændigheder er berettiget at hastebehandle lovforslaget

som det er fremgået af de spørgsmål som

side har stillet her i salen

debatten så mener vi at

problem at loven kun retter sig imod dem

kunne være til fare

mener vi at det er nødvendigt at se på muligheden for

alle fremmedkrigere deres statsborgerskab

en realistisk mulighed for at få et andet statsborgerskab så vil man i de tilfælde også kunne fradømme det danske statsborgerskab derfor er der allerede i

en åbning for det og den vil vi

åbnet yderligere og derfor vil vi stille et ændringsforslag om at man også skal kunne tage statsborgerskabet fra fremmedkrigere som kun har

at det skal være fns statsløsekonvention der i sidste ende afgør hvem der kan komme til danmark altså hvem af de fremmedkrigere der udgør en trussel og hvem der ikke udgør en trussel imod danmark og danskerne det er en absurd

komme ind men generelt

selvfølgelig lovforslaget fordi det er

at forsvare os imod de her

det radikale venstre om hvad der skal stå øverst på

sige ja til den her mekanisme vi synes den er

der er nogle områder hvor vi gerne ser at indfødsretsudvalget

spille men det vil være på nogle afgrænsede områder

hvor man har fået tildelt statsborgerskab ved lov og hvor det ligger inden for en bestemt periode så der er nogle steder hvor vi mener at det vil være berettiget at spille indfødsretsudvalget på banen

at indfødsretsudvalget også får mulighed for

at ordføreren og ordførerens parti synes det er helt fint at

domstolene helst ikke have noget med at gøre derfor

mener at danske domstole hvor de i dag træffer afgørelser for borgere egentlig sådan helst skulle holde sig udenfor eller at det skulle overgå til indfødsretsudvalget eller

en meget speciel situation hvor vi har nogle mennesker

og hvor vi ikke ønsker at de kommer tilbage til landet vi synes at de dermed har fortabt

statsborgerskab og vi er glade for at der bliver lavet en mekanisme så de ikke kan vise sig

jeg ikke det kan man måske godt men det er jo ikke det vi skal lovgive om vi skal lovgive om det som vi skal forholde os til

så derfor synes jeg ikke det er værd at bruge tid på at udtænke alle mulige mærkelige

straffelovens kapitel tolv og trettende

man jo ændrer er at man så kan gøre det igennem et administrativt

er jo det der er det specielle i den her situation og derfor kan man godt være nysgerrig over om der er andre tilfælde hvor ordføreren og ordførerens parti synes at de danske domstole lige rækker næsen lidt for meget frem i nogle sager er der andre steder hvor ordføreren tænker at

det det drejer sig om det drejer sig om at fratage dem muligheden for

til danmark og vi forsvarer danmark ved at gøre det her

i lovforslaget med vores øjne så det der med at

giver ingen mening det det drejer sig om er at forsvare

bare høre hvordan i alverden gavner vi sikkerhedssituationen både for danske statsborgere her i landet men også for danske statsborgere i udlandet

meget meget alvorlige forbrydelser

for en dommer de får bare frataget deres danske statsborgerskab og så må de løbe rundt som de vil de må gøre præcis som de vil de skal ikke stilles for en domstol de skal ikke efterfølgende fængsles hvordan i alverden gavner det sikkerheden både for danske statsborgere men også i verden som sådan hvordan bliver sikkerhedssituationen bedre af at vi bare lader folk der har lavet store og alvorlige forbrydelser løbe rundt når vi ved at vi har et ansvar for dem fordi de er

de skal komme ind på dansk territorium og udgøre en risikofaktor for os andre dermed forsvarer vi selvfølgelig danske statsborgere og danmark imod

fremmedkrigere der ville kunne begå onde gerninger i danmark så det er selvfølgelig en

som det her forslag

men der er det problem ved det at det kun går efter den lille gruppe af personer som har dobbelt statsborgerskab så derfor højner det ikke danmarks sikkerhed i så en høj grad som vi ville ønske

for en domstol så de kunne få en retfærdig straf fordi de nu engang er danske statsborgere og derfor har vi en forpligtigelse ligesom andre lande har forpligtigelser for deres borgere når de

danske statsborgere både her og i udlandet men også andre borgere mod mennesker som har lavet alvorlige forbrydelser

krigsforbrydelser voldtægt og alt muligt andet jeg forstår simpelt hen ikke hvordan dansk folkeparti

at sikre sikkerheden og trygheden i danmark derudover er det rigtig fint hvis de her personer kan blive dømt og buret inde i udlandet det vil vi meget gerne støtte på alle måder men det der er vores vigtigste opgave er at sørge for at de ikke kan komme ind og skabe ravage og usikkerhed og utryghed

er det som det her lovforslag sigter imod og jeg forstår ikke at man kan være så globalistisk i sit hoved at man ikke kan skelne imellem danmark og andre lande eller danskerne og menneskeheden

skal lige forstå det helt præcist mener ordføreren at fremmedkrigere terrorister forbrydere som vi har buret inde

i danmark udgør en mindre risiko end terrorister og fremmedkrigere som

ude i den store verden

vi ikke vil acceptere vi ønsker at vedkommende ikke skal kunne komme tilbage til dansk territorium og skade danmark og danske statsborgere i danmark det er sikkerhedsargumentet og det som er vores opgave som danske politikere

men det er ikke vores opgave at sikre retssystemer rundtomkring

er at sikre danmark og det er så lidt det samme som

rettergang i andre

i forhold til sikkerheden meget mere effektivt at vi

at putte dem i fængsel

forbrydelser i danmark så vi synes det er

sund fornuft at gennemføre det her forslag og undgå at de kommer til danmark

have alle mulige underlige teoretiske diskussioner om hvor sikkerheden for en eller anden

teoretisk menneskehed er højest eller lavest

i danmark der hed basil hassan han forsøgte at myrde en dansk forfatter journalist lars hedegaard han flygtede så til tyrkiet der blev han fængslet hvad gjorde det islamistiske styre erdoganregimet i tyrkiet de overleverede ham til islamisk stat hvor han så sad i raqqa og planlagde attentater mod et australsk fly og mod forskellige steder i europa hvis han havde været i danmark var han blevet fængslet

fængsel i lang tid

ufattelig mange terroraktioner hvor mange af dem der er gennemført ved vi ikke handler det ikke om danskernes sikkerhed

når man har begået landsforræderi og kæmpet for islamisk stat så skal man ikke kunne komme tilbage til danmark og udgøre en sikkerhedsrisiko og man kan da kun begræde at andre lande ikke har retssystemer hvor de er i stand til at bure folk inde på betryggende vis og i lang nok tid til at undgå at de på andre måder andre steder kan udgøre en sikkerhedsrisiko men vi må tage ansvar for danmark

om folk der modtager socialhjælp og hvad ved jeg men jeg vil bare lige sige at det er dansk folkepartis indstilling der er totalt teoretisk fuldstændig teoretisk man var glad for at den pågældende person

i danmark og kom i fængsel i danmark

havde han været fald ikke have ham udleveret resultatet er at han har planlagt terroraktioner der har kostet mennesker livet det er det praktiske resultat af den politik man gennemfører vi ønsker ikke at være med til det vi ønsker at få flest muligt enten slået ihjel på slagmarken hvis de kæmper

ikke de kæmper på slagmarken få dem sat bag

at folk der udgør en trussel for danmark ikke skal kunne komme ind i danmark

her i folketinget gerne vil undgå

foregår terror her i danmark eller i andre lande

derfor er det også nødvendigt at slå fast at

medfører at de her mennesker ikke kan komme til

handler om at tage statsborgerskabet fra dem

nogle af dem vil kunne få ophold

er mere

sende det signal at de er uønskede

godt internationalt samarbejde

beviser landene imellem et

og et fælles efterretningssamarbejde landene imellem der skal sikre at skabe tryghed her i

at man fratager statsborgerskabet

men vi skal sørge for

støtter op om at man kan tage statsborgerskabet fra folk hvis de begår terrorisme eller landsforræderi

straffelovens kapitel tolv og trettende

uden at personen skal være i danmark

men den helt afgørende forskel som er det vi diskuterer i dag er om det skal være ministeren eller en domstol der træffer den afgørelse vi synes det skal være en domstol det synes vi er et bærende princip i en retsstat

hvis man vil straffe en person

skal myndighederne indsamle beviser

køre en sag ved en domstol og så kan vedkommende blive

i de her sager og derfor kommer vi til at stille et ændringsforslag om at processen skal køre ved en domstol sådan at vedkommende

meddele at hvis ikke det ændringsforslag går igennem har vi ikke til sinde

risiko og i de høringssvar vi har set bliver det også påpeget både af

at det er en meget kritisabel proces at vi skal hastebehandle sådan et lovforslag og da især når det handler om noget så grundlæggende

vil jeg godt bare lige høre hvilke overvejelser der ligger bag den

trussel om at nogle af de mennesker ville bevæge sig mod danmark og at regeringen

vi havde for at sige ja til en hastebehandling

det nordlige syrien som gjorde at regeringen gerne ville handle og den aftale vi så har lavet med regeringen

spørgsmålet om islamister på slagmarken jo ikke udelukkende hænger sammen med de lejre det gør det også

islamisk stats krigere er gået under jorden i rojava hvor de har lavet terroraktioner

er flygtet til irak hvorfra de kan komme igennem til danmark og derfor kan man måske tale om en forøget trussel

ekstrem mangel på rettidig omhu at man ikke har taget det op for længst hvis man syntes det var så så vigtigt

ingen af os der er her i salen har jo adgang til de forskellige efterretninger som regeringen får i sit sikkerhedsudvalg

det må være en ny oplysning og

at der ikke forud for den aktuelle

situation i syrien har ligget advarsler om at nogle af de islamisk stat krigere kunne finde på at søge til irak og videre op i europa

tyrkiet feks komme til europa

altså det skal man jo ikke

men det kan vi jo tage op i udvalgsbehandlingen og det håber jeg da at de radikale vil være behjælpelig med

er det

afgørende vigtigste og så mener jeg som jeg sagde i min ordførertale at vi selvfølgelig skal kunne tage statsborgerskabet

de her folk hvis de har begået terror det skal bare foregå ved en domstol

for at indkalde vidner som kan berette om hvad

eller vil der måske være en vis skal vi kalde det

for at man måske ikke kan bevise ret meget

kan få lov at se sagerne men vi har jo stillet en del spørgsmål om hvad det er for nogle beviser ministeren skal se for at træffe den her afgørelse

jeg antager at det ikke bare er efter forgodtbefindende man

har beviserne bør man også køre

handler om at der skal ske en automatisk domstolsprøvelse men det ændrer ikke ved at ministeren

administrativt det er rigtigt forstået men det ændrer så ikke ved den

diskrepans i forhold til hvordan retsopfattelsen normalt er at det er en domstol som har retten til det altså i forhold til magtens tredeling

andet sf var tidligere fremme med et

er det stadig væk sfs opfattelse at det vil være bedre

at ministeren får beføjelsen til at træffe domstolslignende afgørelser man er jo inde at kigge på kapitel tolv og kapitel tretten i straffeloven

og det er endda nogle gange på et grundlag som ikke er kendt for ministeren så er der hele processen om de særlige

advokater der bliver tilknyttet og som man ikke kan kommunikere direkte med vi er jo inde at pille ved noget grundlæggende der så derfor overrasker det mig en del at sf kan kan

bare spørge sfs ordfører om

ikke er enig med mig i at der

af den type sidder i fængsel i danmark

til at gøre men jeg synes ikke rigtig det var et svar på

er sfs ordfører enig med mig i at det er mere sikkert for danskerne i danmark og i udlandet at islamisk stat terrorister sidder i fængsel i danmark end at de går frit rundt i irak syrien eller tyrkiet og relativt simpelt kan komme

debuten fra folketingets talerstol

i liberal alliance vil vi være glade for så bred en aftale som muligt og det er en af grundene til at jeg synes at talen var så god fordi den jo grundlæggende anerkender formålet med den her lov men sf har også nogle krav for at kunne medvirke og der er det sådan at jeg repræsenterer den førende ekspertise i danmark

derfor er mit spørgsmål om kravene er ultimative eller om der er mulighed for at forhandle et kompromis på plads med

venligt og konstruktivt ment bemærkning om at ultimative krav og selvskadende virksomhed kan være meget svære at skelne fra hinanden så pas på

talerstol som en af de erfarne i den disciplin

det synes jeg ordføreren gjorde ganske

nævner at et af sfs krav er den her med et morten olsen udtryk automatisme der skal ske i forhold til at sagen bliver indbragt for en domstol vil ordføreren ikke erkende at med den imødekommelse regeringen har vist i forhold til at indsætte en dispensation

for den her automatisme og derfor kunne sfs krav i den henseende jo frafalde og sf kunne så sammen med nogle af os andre stemme

men at adgangen til at få prøvet sin sag for en domstol skal være reel og ikke bare teoretisk

domstolen der skal afgøre om man kan få dispensation

administrativt vil ordføreren ikke erkende at når der er en dispensationsadgang som bliver tildelt af domstolene og ikke administrativt så er man faktisk ude over den problemstilling som sf er bekymret for så har du en reel

grad erkender at der eksisterer trusler mod danmark og at

nogle foranstaltninger for at at mindske de

fremmedkrigere er nogle af dem som vi skal forsvare os imod men hvorfor er det kun fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab hvad med alle de fremmedkrigere med enkelt statsborgerskab er de ikke til fare for danmark og ønsker sf ikke at at sørge for at de ikke kommer til

hen ikke rigtigt at de mennesker ikke udgør

som kan beslutte hvem der er en trussel

illustreret hvordan det radikale parti og socialisterne ser på sagen her man kan

en lejlighed til at stille sig på islamisternes side og det

sådan en debat som vi har her i dag

trusselsniveauet altså vi er enige med socialistisk folkeparti forstår jeg i at de her fremmedkrigere

udgør en trussel imod danmark og derfor skal vi bruge alle virkemidler til at sikre at de ikke kommer til danmark for at gøre ugerninger eller på anden måde skade vores fædreland

halime oguz forklare om de fremmedkrigere der så altså tilfældigvis

udgør en mindre trussel end den gruppe af fremmedkrigere som

er ikke hvorvidt de er farlige for danmark det er alene om den fn erklæring der handler om fortabelse af indfødsret skal stå over eller under dansk ret altså om den er vigtigere end at sikre de danskere der bevæger sig

rundt i byens gader imod islamisk terrorisme eller angreb eller hvad de her vanvittige mennesker måtte kunne finde på

hvor de skal have en retfærdig rettergang

sættes i fængsel alt det er noget vi har gode forudsætninger for i danmark hvor vi har et effektivt politi et godt retssystem og sikre fængsler

herunder danske statsborgere har tilsluttet sig den såkaldte islamisk stat og efter alt at

i syrien og irak efter en række nederlag på krigsskuepladsen

de kurdiske selvstyremyndigheder i nordsyrien

herunder den danske om at tage deres egne statsborgere hjem til retsforfølgelse

at andre lande skal tage imod deres egne borgere

været det bedste hvis hensynet var at sikre omverdenen mod de radikaliserede og voldsparate fremmedkrigere for i en konfliktpræget region hvor de kurdiske myndigheder råder over begrænsede ressourcer var der som det senere forløb også har vist stor risiko for at

de skyldige blev holdt bag lås og slå

på linje med andre europæiske regeringer at stikke hovedet i busken under mottoet ude af øje ude af sind

at håndtere problemet vel vidende at en international straffedomstol i det syrisk irakiske område har endog meget lange udsigter

scenariet så indtruffet erdogans mægtige hær har invaderet det kurdiske område i syrien

myndigheder mistænkes for at stå bag drabsforsøget

selv om de havde pågrebet ham erdogans invasion

til en effektiv retsforfølgelse inden for retsstatens rammer og efterfølgende afsoning i sikre danske fængsler men ved at stikke hovedet endnu længere ind i busken

ude af øje ude af sind lovforslaget her

deres statsborgerskab og grundlaget for frakendelsen

det siger sig selv meget indgribende og nu skal det gennemføres administrativt med en

særdeles spinkel adgang til domstolsprøvelse og forslaget skal drives igennem folketinget i en hasteprocedure på få dage hvilket i sig selv er et problem

og uden forudgående domstolsprøvelse at tage statsborgerskabet fra mistænkte

særlig alvorligt på altså at

uddybning af i dansk folkeparti betragter vi danmark som

vores tilværelse og for vores

om morgenen og det er det sidste vi tænker på når vi går i seng om aftenen hvad er det for et land vi giver videre til næste generation

helt andre hensyn der er det der med at vende sit fædreland ryggen sit folk ryggen at vende alt det som sådan set er danmark ryggen

udføre krigsforbrydelser forbrydelser mod menneskeheden at slagte torturere misbruge mennesker hvis vi nu uanset hvad vi antager der er den værste forbrydelse skal forestille os hvordan

vender danmark ryggen og hvor man begår alle de her forbrydelser mod menneskeheden

vi fratager dem statsborgerskabet og så kan de i øvrigt få lov til at løbe rundt og gøre præcis som de vil og fortsætte den praksis de har haft indtil nu den opfattelse har vi ikke i enhedslisten der er vi af den opfattelse at hvis man begår ulovligheder

det er så kan jeg forstå en opfattelse herre morten messerschmidt

kan de te sig fuldstændig som de vil og gøre som de plejer

når nu enhedslisten tror på at disse mennesker kan komme hjem blive straffet og sat i fængsel og derigennem blive resocialiseret

demokratisk indstillede statsborgere som rigtig kan tage del i civilsamfundet på den fede måde

hvis vi ser på de folk der sidder i fængsel og der sidder jo ganske mange der har hvad kan man sige

for affinitet i samme retning som de her mennesker i de danske fængsler er erfaringen så at de kommer ud som

morten messerschmidt er af den opfattelse at vi sagtens kan stå og foretage domfældelse her i folketingssalen jeg vil bare i forhold til det med

har mange ønsker tilbage i forhold til

sikre bedre resocialisering men vi må bare konstatere og det har dansk folkeparti jo en pointe i at hvis folk sidder i fængsel så begår de ikke forbrydelser samtidig

kriminelle som begik attentatet på lars hedegaard kan vi jo konstatere at

havde haft muligheden for at fængsle og så havde vedkommende jo

at hvis vi fortsætter med den politik som enhedslisten tilsyneladende ønsker med at bringe de her mennesker til danmark straffe dem sætte dem i fængsel og så slippe dem ud i samfundet igen med den historik vi har hvor vi

svært det er at få dem til at forlade danmark efterfølgende

at have de her mennesker gående rundt på dansk jord

til danske statsborgere der har mistet livet i is terroraktioner der er altså flere der er blevet dræbt der er flere der er blevet dræbt på bali der er flere der er blevet dræbt på sri lanka danske statsborgere som har mistet livet

terroraktioner derfor må svaret selvfølgelig være at hvis vi har folk der går rundt og laver terrorisme uanset hvor det er henne i verden så skal de stilles for en domstol og de skal dømmes og de skal fængsles og

engang sådan at når det er danske statsborgere der gør det ja så påhviler der den danske stat et ansvar for

verden bliver kun et sikrere sted

bliver stillet for en domstol hvor de får en retfærdig rettergang og efterfølgende

på bali og på sri lanka hvor der også

er flere danske statsborgere der er blevet dræbt der og der må vi jo bare konstatere at hvis det

i udlandet og for borgere i det hele taget ja så handler det om at hvis folk begår ulovligheder skal de stilles for en domstol og når det handler om danske statsborgere påhviler der den danske stat

en særlig forpligtigelse for så er det os

at man stiller mennesker for en domstol de får en retfærdig rettergang og de bliver efterfølgende dømt og straffet det er uanset om det er i danmark eller hvor det er henne når det er borgere med dansk statsborgerskab påhviler der den danske stat en særlig forpligtigelse til at sikre at de får en rettergang

i fængsel i danmark hvordan ser enhedslisten på mulighederne for at gøre det altså mener enhedslisten at der vil være rigtig gode muligheder for at indhente vidner der kan forklare hvad der detaljeret er foregået i syrien så den enkelte kan holdes til ansvar for det eller vil enhedslisten erkende at resultatet af den politik vil være at de får lov til at komme ind i danmark i modsætning til hvis vi tager deres statsborgerskab fra dem de ender på kontanthjælp betalt af de danske skatteydere indtil nogle af dem en dag begår terrorhandlinger

hvis vi ville noget i forhold til det her og også i forhold til at kunne fratage statsborgere statsborgerskabet

uanset om det skal foregå ved en domstol eller om det

en eller anden form for dokumentation for

bare om det skal foregå ved en domstolsprøvelse eller om det er noget der foregår administrativt men den danske stat kunne jo nu vælge at sige nu tager vi ned og indhenter oplysninger nede hos de

have gjort for lang tid siden hvis man havde et ønske om

der gør danmark til danmark nemlig vores retsstatsprincipper så jeg forstår

godt ordførerens lyst til at beskytte de principper jeg forstår simpelt hen bare ikke at ordføreren ikke i højere grad tager danskeres sikkerhed mere alvorligt

hvis de her mennesker bliver dømt i de områder hvor deres kriminalitet

er jo at vi sikrer at de her mennesker

stillet for en domstol og får en straf og hvis det der er vores interesse er at beskytte statsborgernes interesser og deres sikkerhed

i dag er det jo sådan at de borgere

at skulle fratage statsborgerskabet administrativt har dobbelt statsborgerskab det fremgår jo tydeligt af lovforslaget at de stadig væk har mulighed for at rejse rundt og de har også mulighed for at rejse

nogle af dem vil også have mulighed for at få ophold her i danmark der beskytter vi jo ved at sige

straf være i danmark med den trussel det medfører

så ikke være mere fornuftigt at arbejde for at de 1 ikke kommer tilbage til danmark og 2 bliver dømt i de nærområder hvor deres forbrydelser er blevet begået

over for de her mennesker i de områder hvor de er i dag så de

når de kurdiske myndigheder har anmodet om at vi tager dem tilbage så vi netop kan retsforfølge dem

vi afstået fra det og der bliver danmark da nødt til at tage sin del af ansvaret ligesom vi må have en forventning om at andre lande gør med deres statsborgere

vores ansvar og det er os der har ansvaret for at dømme dem

være den danske stats ansvar og derfor skal vi selvfølgelig sikre at danske statsborgere får en retsforfølgelse i danmark

jo at der vil de beviser skulle igennem igennem en domstolsprøvelse for at afprøvet bevisernes validitet

det man gør her hvor man også skal indhente

hvilken baggrund man træffer afgørelsen men det er klart at uanset hvad

uanset om det foregår ved en domstol eller om det foregår administrativt

for danmarks fjender det konservative folkeparti sidder ikke i folketinget for at varetage danmarks fjenders interesser og give dem rettigheder i vores land vi sidder her for at varetage danmarks interesser vi taler om islamisk stat det er en bevægelse som begår folkemord massevoldtægter og forsøger at udrydde kulturer og folkeslag en bevægelse som stopper lastbilchauffører på landevejen og krydsforhører dem og hvis ikke de kan recitere koranen korrekt efter islamisk stat fortolkning

bliver de henrettet med nakkeskud eller ved at få skåret halsen over

at lade sig voldtage af deres såkaldte hellige krigere og ikke mindst er det en bevægelse som danmark er i krig med og når man tager ned for at kæmpe for dem

og så skal man ikke komme krybende som en hund bagefter og bede om beskyttelse i

og komme tilbage som en tigger og kræve rettigheder i danmark nej tak jeg hører forsvarerne for syriensterroristernes rettigheder i danmark her i salen påstå at vi i stedet skal føre retssager imod dem i

fuldstændig umuligt der vil ikke kunne findes vidner og beviser

hvad den enkelte har foretaget sig i syrien resultatet vil ikke være at de kommer til at sidde i et dansk fængsel resultatet vil være at de vil gå frit rundt i danmark på kontanthjælp betalt af de danske skatteydere indtil de en eller anden dag begår terrorisme i danmark og slår nogle af os ihjel vi

mellemøsten de har valgt danmark fra

grundet den meget hurtige proces

ikke nået at vende alle argumenter for nogle af de ændringsforslag som har været bragt

det vil vi gerne have lejlighed til

jeg forventer dog at vi kan støtte en

stor magt at give til en minister

af danmark og det er det vi ønsker at gøre med

støtte dansk folkepartis ændringsforslag om at

bestemmelser i l otte og tredive skal gælde folk med dobbelt statsborgerskab og folk med enkelt statsborgerskab

mener vi jo at de er lige farlige

må man man sørge for at begge grupper

ville vi gerne gøre det jeg synes at det giver anledning til nogle overvejelser om hvem vi tildeler statsborgerskab når man kan se

hører jeg meget ofte fremført af folk som ikke har nogen viden om det konservative

det synes jeg at fru marie krarup skulle læse lidt op på vi har altid været tilhængere af at vi overholder de aftaler som vi har indgået og det gælder selvfølgelig også når man indgår aftaler med andre lande

der er også et meget meget stort spillerum inden for de aftaler vi har indgået og vi mener jo altså bla

at vi skal give statsborgerskab og opholdstilladelse til langt langt færre

lukket alt for mange ind i vores

dybt useriøst i så alvorlig en debat som

at det ikke gav mening med en straffesag ikke mening med domstolene fordi

beviser for den slags i syrien og så videre og fordi man ikke kunne finde beviser skulle det ikke være en straffesag så vil jeg så høre om det

straffesager i danmark hvor man ikke lige kan

domstolene skal være administrative skøn hvis det er det der er ræsonnementet bag

jeg har meget svært ved opfatte det anderledes når man ser folk her der kæmper hårdt for

syrienskrigerne skal igennem en proces som i højere grad sikrer deres retssikkerhed jeg har meget svært ved at udlægge det på anden måde end at nogle her

meget travlt med at forsvare syrienskrigernes rettigheder det er det som partier her i folketingssalen gør lige nu jeg mere optaget af at forsvare danmarks sikkerhed det må indrømme og danmarks

altså vi er jo selvfølgelig tilhængere af at der er retssikkerhed i retssager i danmark det er klart

har man hvis man er dansker man har ikke rettigheder til en proces opholdstilladelse komme herop og blive trukket igennem en retssag hvis man er danmarks fjende så stiller man altså sig selv i en anden situation hvor man ikke har de rettigheder som danske statsborgere

debatten i dag handler om og derfor

overtræder straffelovens kapitel tolv og tretten

selv om det foregår et andet sted end i danmark

men hvis det så er en handlemåde der er egnet til at skade danmarks vitale interesser som er meget sammenlignelig med overtrædelse af straffelovens kapitel tolv og tretten så skal det foregå med administrativt skøn hvorfor den her forskel hvorfor kan vi ikke bare

af hvordan man kan få den bedst mulige juridiske proces

danmarks interesser og på danmarks sikkerhed

kunne tænke en lille smule på det og så afveje de to ting

helt basale danske retsstatsprincipper

med sikkerhed at hvis det handler om at forsvare danmarks sikkerhed

som herre rasmus jarlov taler for er at de

to ting jeg lige ville præcisere så vil

det er vel også herre rasmus jarlovs opfattelse at

indhentes beviser hvis man skal lægge til grund at der

af straffelovens kapitel elleve eller kapitel tolvte

det er to forskellige ting ved at fratage dem det

ene ting den anden ting er at det fremgår tydeligt af lovforslaget at der skal ske overtrædelse af straffelovens kapitel elleve og

med en domstolsafgørelse at der skal være brud på straffelovens kapitel elleve og tolv

resultatet af det enhedslisten vil

må man gøre det dernede og det kunne være fint hvis man så enhedslisten

anden kampagne for at der skulle være et krigstribunal som kunne holde nogle til ansvar dernede

herop med udsigt til at vi ikke kan få dem dømt for ret meget og at de derefter kan gå frit heroppe og i øvrigt rekruttere

regeringen haste noget lovforslag igennem

herre rasmus jarlov hvad hvis man nu tager af sted

ulovligt at rejse ind i de her områder

mennesker der er rejst ned for at kæmpe mod islamisk

af sted for at kæmpe side om side med kurderne

omfattet af det her lovforslag i hvert fald sådan som

eller senere det gør det ikke i

til et beslutningsforslag fra enhedslisten om at lave et krigstribunal i syrien så det er nok det

hastebehandlet og det andet

jeg mener ikke man vender danmark ryggen hvis man kæmper for kurderne

hvis man kæmper imod danmark der står også

mellemøsten og kæmper for fremmedlegionen eller for amerikanerne eller for israel eller nogle andre som er allieret med danmark så kæmper man selvfølgelig

medføre at man bliver frataget sit statsborgerskab det ville være urimeligt

at få præciseret det det tror jeg nu altså heller ikke

det ene spørgsmål det andet spørgsmål

de her mennesker ikke også en sikkerhedsrisiko der hvor de er nu

det som om de kun udgør en sikkerhedsrisiko hvis de er i danmark

sidder i folketinget for at varetage danmarks interesser og danskernes interesser de folk der har stemt på mig har ikke stemt på mig for at jeg skal varetage sikkerhedssituationen i en landsby i syrien

også danske statsborgere som kun har et

statsborgerskab altså et dobbelt statsborgerskab

det vil vi gerne de fortjener ikke at have det

bare om at straffe en håndfuld fremmedkrigere det handler mere end noget andet om noget så væsentligt som demokrati retsprincipper og magtens tredeling med andre ord handler det om selve grundpillerne i det samfund som vi hylder og holder så meget af jeg tror ikke at der er nogen her i dag som nærer sympati for mennesker der drager i krig for isis eller andre terrororganisationer

vold mod demokratiet det gør vi i hvert fald ikke i alternativet men hvis vi skal værne om demokratiet og det mener vi virkelig vi skal

løsninger desværre er det netop det

at man forfalder til udemokratiske løsninger faktum er at regeringen med dette forslag vil gøre op med magtens tredeling

konsekvensen her man vil give udlændinge og integrationsministeren mandat til

jo få alarmklokkerne til at ringe hos samtlige folketingsmedlemmer

ved at åbne for at det bliver den enkelte ministers afgørelse uden at der foreligger nogen retningslinjer eller standarder for hvilke beviser eller anklager som

og magtens tredeling i en retsstat bør hverken

den udøvende eller lovgivende magt også være den dømmende magt slet ikke i sager om noget så væsentligt som frakendelse af statsborgerskab på baggrund af alvorlige anklager om begåede forbrydelser

midt i demokratiets højborg hvor vi i den grad har et ansvar for at værne om retsstaten

og få frataget sit danske statsborgerskab uden en fair rettergang

før man kan dømme danske statsborgere som mistænkes for en forbrydelse

når det er sagt er der også et fundamentalt problem i at vi med dette forslag med vilje

rettet mod vitale danske interesser lovforslaget skal jo netop sørge for at fremmedkrigere ikke kommer til danmark og stilles til ansvar hvis alle lande gjorde det samme som danmark ville alle fremmedkrigere efterlades i lande som syrien ustraffet og frie til at planlægge nye terrorhandlinger hvordan er det en beskyttelse af danske interesser hvordan skal det øge danskernes sikkerhed og tryghed at der ikke er kontrol med disse mennesker var det ikke bedre at man sikrede at de blev straffet for deres ugerninger

er det ikke mere tryghedsskabende at terrorister bures inde end at vi ikke aner hvor de er eller hvad de foretager sig

til sidst vil jeg gerne stille endnu et spørgsmål hvordan har regeringen egentlig tænkt sig at agere i den omvendte situation hvor en person med dobbelt statsborgerskab det ene dansk det andet udenlandsk af et andet land

det er jo det vi vil kræve af andre

hvor en person udvises til danmark derfor støtter alternativet ikke

der ikke vil være en fair rettergang hvor ved ordføreren fra at den rettergang man er sikret i lovforslaget ikke vil være fair

ministeren vil kunne træffe sine beslutninger på samtidig er det afgørende i en retsstat at alle har en fair

får en fair rettergang det vil sige

stilles man for en dommer der fremlægges beviser og så dømmes man den proces fratager man den enkelte borger den proces er afgørende for vores retsstat derfor mener vi ikke

argumenteres for at man får en fair rettergang når man ikke skal igennem

ordføreren ikke erkende at hvis man er straffet i et dansk fængsel og efterfølgende bliver sat fri på gaden og vi

så øger det sikkerhedsrisikoen i danmark det øger

forbrydere gå frit rundt i den store verden i alternativet er vi af den overbevisning at udover at vi har en international forpligtelse

vi jo netop trygheden danskernes tryghed ved at vi sørger for at terrorister at forbrydere at mordere ikke får lov til at rende frit rundt i verden hvor de kan danne netværk hvor de kan planlægge terror

afgørende at man ikke sætter retsprincipperne

først gør det har de mørkemænd jo netop vundet

frygt for de mørkemænd og deres ideologi sætter retsprincipperne ud af funktion har vi allerede tabt

mod dem der vil afskaffe demokratiet kampen mod dem

derfor er det afgørende at vi selv i de svære situationer selv i en situation hvor vi herinde alle sammen er enige om at vi ikke bryder os om

mennesker at vi ikke bryder os om deres værdigrundlag at

stadig står fast ved vores principper hvis de her mennesker er draget til syrien

så er det afgørende at vi ikke vender

et ansvar da vi er et retssamfund vi har et ansvar i forhold til

internationale forpligtelser om vi kan lide det eller ej bliver vi nødt til at tage ansvar hvis alle retsstater rundtom i verden gjorde det som fru mette thiesen

så ville vi have en masse terrorister rundtom i verden der ville planlægge terror terror også mod danmark den eneste ansvarlige måde at håndtere det her på er

at man overlader til en forvaltningsmyndighed

domstol ved appelinstansen det er helt almindeligt det er altså ikke i strid med grundloven på nogen måde

at det her med en forvaltningsmyndighed i første instans og retslig prøvelse i anden instans er fuldstændig almindeligt det mener man så ikke at det er i alternativet betyder det så

et beslutningsforslag om at alle de helt almindelige steder hvor man gør sådan her i dag skal man også over og have domstole

kriterier som domstolene kan dømme efter det undrer mig

det er vel snarere reglen end undtagelsen at vi vedtager love ændringer af straffeloven og lignende hvor der netop ikke er objektiv kriterier men faktisk overlades et betydeligt skøn til domstolene

og juridiske eksperter ligeså relativt ofte er kritiske over for os

terroristerne retsforfølge de her fremmedkrigere

handler det om at sikre retsstatsprincipperne

at blande den udøvende den lovgivende og den dømmende magt sammen så mener vi at det er på sin plads at råbe vagt i gevær og når man med så vigtigt et

forslag forsøger at hastebehandle det igennem så mener vi at det er på tide at

er et spørgsmål om retsstatsprincipperne der skal overholdes

var det en fejl at ordføreren kom til at anføre det som et af argumenterne for ikke at stemme for eller vil

der kommer ny lovgivning eller forslag

personer personer der henvender sig det vil sige bagvaskelse det kan være sladder rygter

at der ikke er nogen objektive kriterier kriterier for hvad det er man vil dømme på hvad det er man vil fratage et dansk statsborgerskab på baggrund af kan en hvilken som helst person en nabo så gå op og sige min

er et problem for for de danske vitale interesser hvor

og to og en hundrede og tre til sundheds og ældreministeren

tema da folketinget vedtog reglerne om konkurskarantæne tilbage i to tusind og tretten det er også et tema i den evaluering af konkurskarantæneordningen som justitsministeriet er i gang med at foretage det fremgår således af forarbejderne til loven at justitsministeriet vil udarbejde en redegørelse om konkurskarantæneordningen når ordningen har været i kraft i fem år

jo har været nu og sende den til folketinget

om det skal være muligt for private at få indsigt i konkurskarantæneregisteret justitsministeriet er godt i gang med evalueringen og jeg forventer at redegørelsen til folketinget kan være klar

at det er synd for min pizzabager

hvis der ikke er styr på hygiejnen i hans forretning

offentliggørelse i konkursregisteret er det ikke højst besynderligt efter ministerens opfattelse det er det i hvert fald efter min opfattelse jeg kan da så supplere med at sige at vi har ribers

der skal jo altså ikke ret meget til før man ryger i et offentligt register tusind kroner i gæld og så tre rykkere og så er man udstillet for offentligheden der er det ikke som om vi under den nugældende ordning egentlig holder hånden over

til skade for potentielt kommende samhandelspartnere

rigtigt som det ligger i spørgerens bemærkninger

have optrådt groft uansvarligt derefter får man så konkurskarantæne nemlig forbud mod at indgå i ledelsen i en virksomhed spørgsmålet er så

går virkelig til det med åbent sind der kan både findes argumenter for og imod at give offentligheden tilgang og det er

altid eller det gør vi aldrig

på vej til at udvikle sig til et eldorado for økonomiske svindlere og det forhold at at man har et register hvor man

mod dem der driver grov uforsvarlig forretningsførelse

at der bliver plads til de pågældende mennesker til at kunne gå ud og snyde andre kreditorer så det burde da være et godt argument for at vi havde et offentligt register

relevant og legitimt hensyn at sige bør vi ikke alle sammen

hvad det er for en part vi handler med og det er da rigtigt at det her register er et af de steder

hvor man vil kunne kunne betjene sig af

gang med at lave en evaluering og evalueringen vil selvfølgelig tilgå

vi i hvert fald på det privatøkonomiske område oplever at rigtig mange kuratorindberetninger overhovedet ikke bliver efterforsket af politiet i de her konkursboer hvor der er foregået svindel vi oplever at søik jo kunne fungere meget bedre og

økonomisk kriminalitet i øvrigt kunne efterforskes meget bedre vi har i den grad brug for

til at bekæmpe den her økonomiske kriminalitet

den økonomiske kriminalitet er i sig selv problematisk men jo også med til at skævvride de de markedsmæssige og økonomiske strukturer som vi gerne vil have til at fungere

at de af morten dahlin under nummer otte

fjorten opførte spørgsmål til justitsministeren udgår efter ønske fra spørgeren således går vi

potentielt have ført til at uskyldige er blevet dømt

set også at skyldige er gået fri for straf

på den måde den grundlæggende tillid til retssamfundet der er på spil

vi skal kunne stole på at uskyldige ikke dømmes og vi skal kunne regne med at skyldige ikke går fri det er også derfor at sagen er alvorlig myndighederne er

at gennemgå de konkrete retssager som har været berørt af teledatasagen og det sker jo for at sikre at offentligheden kan

til retssystemet og for at sikre at der kan være fuld tillid til gennemgangen

har jeg jo nedsat en uafhængig kontrol og styregruppe som skal styre og kontrollere

det er så i første omgang op til myndighederne

den uafhængige kontrol og styregruppes styring at vurdere om

teledata har haft betydning i konkrete sager og om der er grundlag for at anklagemyndigheden skal begære sagerne genoptaget herefter

er det jo i sidste ende op til domstolene at afgøre om de nye oplysninger skal føre til et andet udfald og det beror på en konkret vurdering i den enkelte sag om der er grundlag for at begære sagen genoptaget rigsadvokaten har oplyst at der ikke på nuværende tidspunkt er identificeret tilfælde hvor fejl

rigsadvokaten har oplyst mig om at der ikke på nuværende tidspunkt er identificeret tilfælde hvor fejl og usikkerheder i teledata har ført til urigtige afgørelser det jo ikke det samme som at det ikke kan komme al den stund

en meget meget alvorlig sag og det giver justitsministeren også udtryk for

om nogen det der med at overtage et ressort hvor der er udfordringer og dem prøver man at løse efter bedste evne og det er jo også det jeg hører justitsministeren give udtryk for i den her sag

ministeren læste op fra rigsadvokaten

fulde overblik og om det ikke også er rigtigt at man måske ikke kan svare fuldstændig klart på det al den stund en lang række domme er faldet og hvis der opstår nye oplysninger

vurdering på nuværende tidspunkt er

vurdering der må være omgærdet med en hel del usikkerhed det er det ene det andet er er når ministeren

vurderingen på nuværende tidspunkt hvornår vil man så kunne sige noget endeligt hvornår kan folketinget forvente at

at der nu sidder den uafhængige kontrol og styregruppe som jo er nedsat

i virkeligheden vender sag for sag de har sikkert et eller andet sorteringssystem sådan at man finder de mest relevante sager frem jeg ved at man starter med dem

nogle der sidder i fængsel uskyldigt dømt og så videre

man er simpelt hen i gang med at vende sagerne og det er jo den der gennemgang som

har fuld forståelse for at justitsministeren ikke kan sige noget om enkeltsager men

betydning jeg ved ikke om justitsministeren kan sige noget generelt om den sag som der også

på sagen for at komme videre i den og man identificerer at der altså problem med teleoplysningerne

er med til at bidrage til at man konstaterer at det her ikke er hvad man ellers tidligere har troet bare konkrete enkelttilfælde af problemer men

har været suspenderet omkring tres retssager der er blevet udsat mens seks og tredive personer er er blevet løsladt jeg vil godt høre

de her seks og tredive personer der så er blevet

man har kunnet konstatere så siger rigsadvokaten for retssikkerhedens skyld bliver vi nødt til i en periode at suspendere anvendelsen

som bevis den periode er vi jo heldigvis med de tiltag

spørgsmål

får nedsat deres straf på grund af lang sagsbehandlingstid

at det kan føre til strafnedsættelse efter min mening

fat om årsagerne til problemet frem for at handle på symptomerne og man kan sige at årsagen til at der er nogle der får nedsat straf på grund af lange sagsbehandlingstider

er at vi har lange sagsbehandlingstider symptomet bliver så

hele straffesagskæden altså hvor lang tid der går fra anmeldelse

sigtelse fra sigtelse til tiltale

og som vi gerne skulle håndtere med det nye politiforlig som jeg håber vi får lejlighed til at diskutere

og det er jeg helt klar over som kan løses fra den ene dag til den anden

reduktion af sagsbehandlingstiderne over tid og derfor synes jeg i forlængelse af det spørgeren siger

kan være grund til at afdække praksis på området altså

hvor straffen er blevet nedsat på grund af for lang sagsbehandlingstid

redegøre for hvordan reglerne altså

anvendes i praksis

gerningsmænd får nedsat deres straf på grund af lange sagsbehandlingstider og det er derfor jeg stiller det her spørgsmål

gerningsmænd der får nedsat deres straf er det voldtægtsforbryderen er det morderen

er jo grotesk at man på grund af lang sagsbehandlingstid kan få nedsat sin straf og offerets retsfølelse halter jo gevaldigt bagefter på det her område jeg vil godt høre ministeren

på baggrund af mine spørgsmål til justitsministeren

hen skal registreres i systemet i det svar jeg har fået skriver ministeren så at det ikke bliver registreret

i polsas altså i politiets system

gennemgang hvis man skulle give de svar jeg anmodede om netop i forhold til

er for nogle straftyper og hvad det er for nogle gerningsmænd

på grund af lange sagsbehandlingstider får nedsat deres straf

om ministeren mener at det er i orden at nedsætte straffen på grund af lange sagsbehandlingstider det er også en diskussion

det er rigtigt at det er spørgeren der i et samråd i første omgang og efterfølgende med skriftlige spørgsmål

i forlængelse af det at jeg nu beder rigsadvokaten om en redegørelse for hvordan

der skal gøres så var der en masse andre spørgsmål i spørgerens

os politikere at vi ikke kan få svar på

at allerede når man afgiver dom

nødt til at give en rabat fordi der simpelt hen har været for lang sagsbehandlingstid og det er jo hverken rimeligt

for offeret eller rimeligt for samfundet i forhold til den retsfølelse man

i den her runde til at svare på noget af det andet som jeg ikke nåede før nemlig spørgsmålet om

have et registreringssytem i politiet hvor man vil kunne trække den her den her type oplysninger ud

står man jo altid i den der modsatrettede situation

at det kan være rart at få alt muligt at vide og kunne trække alle mulige oplysninger men på den anden side hvor meget bureaukrati vil vi bygge op

i den her situation håber jeg vi kan håndtere det ved at jeg får en redegørelse fra rigsadvokaten som giver anledning til på et oplyst grundlag at diskutere om der er grund til at ændre reglerne her så håber jeg virkelig også at vi vil kunne tage fat om det grundlæggende problem nemlig at der er så lange sagsbehandlingstider som

skal handles på det her jeg tænker på perspektivet i forhold til længden hvad er perspektivet for at man får løst det her

at forbrydere ikke får nedsat deres

er enig i at det som vil være det bedste vil være hvis vi kan løse det grundlæggende problem nemlig årsagen

det at vi har så lange sagsbehandlingstider for det er jo ikke bare skidt i de her tilfælde det er skidt i alle tilfælde hvor alle ofre må vente længe på at retfærdigheden sker fyldest og den der har begået en forbrydelse får sin dom men spørgeren har også ret i

i at se på det der er symptomet nemlig at det så giver sig udslag i en regulering eller i afsigelser hvor det giver en lavere straf fordi der har været lang sagsbehandlingstid men det mener

den første orientering fra rigspolitiet ud fra det vi i dag ved om sagens omfang og karakter

en hel del bedre baglæns end forlæns det forløb

har været i sagen den beskrivelse af sagen som

man har famlet en del for at finde ud af hvad

der er kernen i sagen ligesom vi jo skal langt frem faktisk helt frem til for bare et par måneder siden før man får afdækket nogle af de sidste fejl og får sat de handlinger som skal

rigspolitichefen og rigsadvokatens redegørelse i sagen at de første orienteringer til departementet fra rigspolitiets side hverken var

omfanget af problemet hvad konsekvenserne af problemet

man skal se departementets ageren i lyset af de manglende

også sagt at jeg synes det er beklageligt at departementet ikke på et tidligere tidspunkt udviste større initiativ

til at sikre en tilstrækkelig fremdrift i de andre myndigheders

endvidere burde departementet på et tidligere tidspunkt synes jeg have taget direkte kontakt til rigsadvokaten i stedet for alene at basere sig på oplysninger som man havde modtaget fra

som minister eller den tidligere minister

det kan jo være meget meget svært som politiker at agere på

en så alvorlig sag hvis ikke man har orientering om det og det er jo tilsyneladende sådan at den tidligere minister fik en orientering og at den nuværende minister fik en orientering på et meget sent tidspunkt men det ændrer jo ikke på at man som minister netop sidder med den her sag

og det er bestemt noget vi tager særdeles alvorligt i venstre det formoder jeg også justitsministeren gør

er det sådan at da ministeren så fremlagde sin

seksten punktsplan

i hvert fald have taget fat og sagt det

hvad ligger der i det jeg tror da vi er mange der hvis vi havde begået fejl godt kunne tænke os at sige nå men vi må videre det må vi prøve at lære af

en lidt let formulering i forhold til hvor alvorlig den her sag er og hvor alvorligt det må være

for eksempel et meget bestialsk mord og vide

på en eller anden måde har sovet i timen og det er der jo her jeg siger ikke at det kun er i departementet det er sikkert mange steder

at man så bare synes nå det må vi lære af vi må videre jeg synes det er meget lidt

lidt nød

er givetvis også spørgerens egen erfaring som minister

der sker en sortering af sagerne undervejs

en bedømmelse af hvilke sager der skal præsenteres for ministeren og hvilke sager skal præsenteres for ministeren og hvor langt

kan altid diskutere hvordan det snit skal ligge jeg konstaterer bare og nu henviste

til den tidligere minister at justitsministeren på daværende tidspunkt

ministeren siger at man skal drage læring hvad er det for nogle konkrete tiltag ministeren vil tage så det her ikke kommer til at gentage sig

jeg mener vitterlig ikke at hverken den tidligere eller den nuværende minister i virkeligheden kan være tjent med at få en orientering så sent om en så

det virker også på en eller en måde lidt uproportionalt at der er en minut til at spørge og så en halv minut til at svare men det er jo en helt anden problemstilling den tidligere minister sagde den mangelfulde information tilgået departementschefen gør at jeg mener at hun har handlet korrekt imens jeg var minister det siger han til berlingske

men også et element i det samlede forløb men det at vi har haft en situation hvor der muligvis er uskyldige der er blevet dømt og skyldige der er gået fri er jo altså på alle mulige måder krænkende og

sagerne og at der nu er taget en række initiativer til at sikre at

de af marie krarup under nummer tre og tredive og fire og tredive opførte spørgsmål til udlændinge og integrationsministeren udgår efter ønske fra spørgeren

kommet til spørgsmål nummer fem og det er til justitsministeren og det er fra fru sophie

lidt det samme i forhold til teledatasagen tror jeg det

ikke vurderer forløbet i departementet i forbindelse med rigspolitiets første orientering ud fra det vi ved i dag om sagens

kompleksitet og omfang

vi ved hvad vi ved i dag er det let at

givet var jo forbundet med betydelig usikkerhed det fremgår af

rigsadvokatens overvejelser om sagen at de første orienteringer af justitsministeriets departement fra rigspolitiets side ikke var

overblik over problemets omfang og mulige konsekvenser det fremgår jo

af redegørelsen at rigspolitiet beklager at det var sådan jeg synes samtidig det er beklageligt at departementet ikke på et tidligere tidspunkt udviste

i forhold til at sikre tilstrækkelig fremdrift i myndighedernes afklaring af sagen endvidere burde departementet på et tidligere tidspunkt som jeg også sagde før have taget direkte kontakt til rigsadvokaten i stedet for alene at basere sig på oplysninger fra rigspolitiet

som sagt det forløb som jeg med den handlingsplan

forventer at der bliver taget læring af

kunne tænke tilbage på tidligere tiders alvorlige sager hvorefter konklusionen har været noget i retning af

også godt tænke mig at konklusionen efterfølgende var at det slår vi en streg over og at det må vi lære af når man dykker ned i den redegørelse ministeren har har oversendt

fjorten dage fra departementet fik kendskab til sagen til departementschefen modtog en orientering og så gik der yderligere fyrre dage før advokatsamfundet fik noget at vide og så gik der endnu fem arbejdsdage før forsvarsadvokaterne og domstolene fik kendskab til sagen

burde departementet ikke have indset at der var noget

på spil her og dermed også have indset alvorligheden i sagen i forhold til at sikre at man fik

den ansvarlige minister og at man sørgede for også at få orienteret folketinget og de relevante myndigheder på et langt tidligere tidspunkt hvilken konsekvens skal det have at man ikke tog den læring undervejs og også sikrede sig at man handlede

med alle de beklagelige ting der er i den

det tager sin tid det er komplekst at identificere fejlen der jo i øvrigt viser sig at være

anerkender myndighederne deklarerer myndighederne derefter bliver der så taget handling på hvad der skal ske som jo ikke bare er ingenting men en ganske omfattende handlingsplan som vi

justitsminister om sagen før den daværende justitsminister der var fungerende justitsminister på det tidspunkt kunne

stillet i dag og det handler jo grundlæggende om hvad for en rolle en minister har i den situation hvor der er udskrevet valg eller

salen hvorfor var det at departementet ikke

i pressen har det ingen konsekvenser at man undervejs ikke har sørget for at orientere den øverste politisk ansvarlige

mest mening at svare på spørgsmålet når der er tid til at svare på

og ikke kun en halv minut men når jeg har bedre tid til at svare

viser som et af de væsentligste kritikpunkter i teledatasagen at rigspolitiet har haft en utilstrækkelig kvalitetskontrol med teledata og at der ikke har været en dokumentation af og opfølgning på fejl det er meget alvorligt og har blandt andet betydet at der ikke systematisk er blevet orienteret om kendte fejl og risici i teledata til de øvrige aktører i straffesagskæden redegørelsen peger samtidig på flere årsager til at der gik så lang tid med at afdække og forstå omfanget af konsekvenserne af fejlene efter at rigspolitiets ledelse i foråret blev opmærksom på at der kunne være tale om en systematisk fejl i konvertering af data

konstateret enkeltstående fejl allerede på et meget tidligere tidspunkt men her begynder man så at behandle det som et systematisk problem det handler blandt andet om at der som jeg var inde på før ikke har været en struktureret dokumentation af og opfølgning på de fejl man har konstateret det har både været tilfældet for telecenteret for rigspolitiet og for politikredsene og det handler om at man hos rigspolitiet for længe har haft fokus på at det her nok bare var et teknisk problem som kunne løses hvis man rettede systemerne til og de og de mulige konsekvenser det har haft for efterforskningen rigspolitichefen har selv udtalt at rigspolitiets håndtering af teledata har været særdeles utilfredsstillende det er jeg enig i og er også derfor jeg har

som jeg tidligere har sagt er der i mine øjne samlet set tale om et meget uskønt forløb i teledatasagen som potentielt har haft alvorlige konsekvenser for tilliden til vores retssystem

er der i forlængelse af det iværksat ikke mindre end seksten tiltag der samlet set skal medvirke til at genskabe tilliden til retssamfundet og forhindre at en lignende situation

ord i sin mund det ved jeg i hvert fald at ministeren tidligere har været i stand til da han var oppositionspolitiker men der kan jo ske meget i den transformation hvad med de

henvendelser der kom undervejs til rigspolitiets telecenter om om fejl hvad tænker ministeren om

også givet svar af tidligere partikollega næh han er vel stadig partikollega men i hvert fald tidligere ministerkollega til spørgeren om

betragtet dem som enkeltstående fejl og ikke og ikke

telecenteret haft en en form hvor man har

haft en systematisk tilgang sådan at man har samlet op på fejlene og

der går alt alt for lang tid indtil man siger

ligesom er enkeltstående fejl det har jo ligesom karakter af at være ret mange derfor

med at

spørgsmål til justitsministeren om hvordan han han tænker at indretningen ud over de seksten tiltag der nu er blevet bebudet

hvad ministeren selv har gjort i den forbindelse har der været møder har der været om man så må sige en en

to tusind og tolv det viser sig jo nu at man skal søge længere tilbage og det vil sige

syvhundrede er et antal der er for lille men det

alle de sager hvor der overhovedet har været anvendt teledata i og der skal man jo så ind og se hvad betydningen af teledata har været meget sjældent står teledata alene som bevismiddel

jo derfor man er inde i den her identifikation af hvad betydningen

er de jo med til at gøre at man kan sandsynliggøre at den forklaring der kan være afgivet ikke er korrekt og det er jo derfor at når man ser på

alvorlige og triste sager emilie meng sagen og drabet på kvinden i

jo en katastrofe hvis man har været en situation hvor man for eksempel i efterforskningen har stået med fejlbehæftede teleoplysninger sådan at oplysninger om hvor en mobiltelefon har befundet sig eller andet har været forkerte

at man potentielt har tænkt nå men den der så er gerningsmand kunne ikke være til stede eller hvad ved jeg

jo derfor sagerne bliver gennemgået nu med den her grundighed det er jo for at finde ud af hvad karakteren af de her fejl

en dialog som vi heldigvis har lejlighed til

føre med hinanden løbende eu domstolen har jo igennem en årrække

blandt andet om de grundlæggende

at man ikke går for langt hvis man betegner

som aktivistiske og tilsvarende må man også sige at den europæiske menneskerettighedsdomstol har afsagt domme som jeg ville betegne som aktivistiske

i forhold til menneskerettighedsdomstolen da danmark havde formandskabet for europarådet i foråret

den såkaldte københavn erklæring som blandt andet skulle medvirke til en mere

er et værktøj det kan man også bruge i forhold til eu domstolen

skal kunne forholde os kritisk til til domstolenes afgørelser og

fortolkningsstil og have en en åben dialog om det og en af de måder som der bliver født dialog på udover sådan i det politiske rum er jo også via de skriftlige og mundtlige indlæg i andre landes sager som behandles ved domstolen og som regeringen jo intervenerer i det gør danmark jo

cirka fem og tredive til fyrre sager om året altså er inde konkret og

i den her tele2 dom hvor der så

en dom ender og følge den logik som ligger i den forudgående retspraksis

spring frem fuldstændig uden varsel har vi oplevet i danmark

skiftende ministre kommer hjem fra luxembourg med en noget anden opfattelse af hvordan tingene

er glad for at vi for første gang så vidt jeg kan orientere

en justitsminister der anerkender det så er spørgsmålet hvad kan vi gøre

en lille smule skuffet over at ministeren ikke selv nævner at man ved eu domstolen burde have den praksis man kender fra

at udtale dissenser altså det

diskutere hvad et rigtigt udfald er men at vi kan få det på tryk ligesom vi kender det fra menneskerettighedsdomstolen sådan at den autoritet med hvilken en eu dom for eksempel fremstår ikke har

som hvis det er en fuldstændig enig afgørelse det ville

vi kun anerkender storkammerafgørelser altså kvaliteten af dommerne ved menneskerettighedsdomstolen som jeg håber vi får lejlighed til at diskutere senere

dag er en temmelig dubiøs størrelse og derfor kunne man jo overveje om vi behøver at følge afgørelser der er truffet af en tre eller syv dommere måske skulle man

sagde indledningsvis nemlig at det er dårlig jura

vel mere rigtigt at sige at det er systemfremmed jura altså fordi

men for en række af de andre europæiske retssystemer

man fortolker på og det giver så anledning til at

klart at dommerne er underlagt loven og derfor ikke skal og derfor ville jeg også gerne have at ministeren var noget mere klar i mælet i forhold til

for det er et demokratisk problem det er et forfatningsmæssigt problem at vi har domstole i

strasbourg som gang på gang underkender

et fra luxembourgdomstolen et fra strasbourgdomstolen og ministeren har endnu til gode at kvittere

kunne det ikke være en idé at undersøge om vi virkelig skal respektere såkaldte domme der er afsagt af måske en eller syv personer i strasbourg af folk som overhovedet ingen erfaring

højesteretter landsretter eller hvad det nu måtte

i nærheden af den samme saglighed

er at det bliver italesat jeg er enig i at vi også kan søge efter andre værktøjer det må vi så gøre

maksimalt er en time og dermed vil jeg

er det det

vi kan regne med at skyldige ikke går fri derfor er sagen

meget alvorlig

potentielt har haft alvorlige konsekvenser for tilliden til vores retssystem og

afgørende at offentligheden bliver bibragt tillid

at vi kan stole på det det sker fremadrettet men det sker også bagudrettet med gennemgangen af de mange mange sager hvor teledata har indgået som foretages af den uafhængige kontrol og styregruppe

er i orden så det sker bagudrettet det arbejde pågår nu og det var vi inde på før hvad sker der så fremadrettet

rigspolitiet og rigsadvokaten

tiltag drejer sig kort fortalt om at der skal etableres et nyt uafhængigt tilsyn som skal føre tilsyn med tekniske efterforskningsmidler

være brug for tilsyn med dna

af vores bevismidler så skal vi have en kulegravning af politiets og anklagemyndighedens it systemer

skal vi have en grundlæggende omorganisering af rigspolitiet så vi får et nyt rigspoliti og så skal der jo i hele koncernen

mit opfølgende spørgsmål som det indlæg så fører hen til

hvad er ministerens holdning til at

i myndighedernes teledata og jeg

sket i den tid hvor justitsministeren har været justitsminister men

er det jo når man bliver minister for et stort driftsområde så vedstår man sig arv

dybt dybt problematisk og meget meget pinlig sag for politiet og anklagemyndigheden og

vores retssystem særlig i en tid hvor jeg ved der

både politisk men også administrativt

bunds i den her sag og det bliver så justitsministerens opgave men mit spørgsmål er egentlig af politisk karakter nemlig hvad er ministerens politiske holdning til den situation vi befinder os i hvor

kan være gået fri og uskyldige kan være

det at vi har den her situation med den retsfølelse

der stødes hvor forfærdeligt det er at man i et retssamfund som vores kan risikere at vi har nogle mennesker som har begået en forbrydelse og som ikke bliver retsforfulgt eller endnu værre at vi har nogle som

måtte have siddet i fængsel dømt for en forbrydelse som de ikke har begået så

at det her er en skandale for vores retsvæsen for politiet for justitsministeriet

det her meget meget beklageligt hvilket ord vil justitsministeren sætte på det faktum

der har jo altså været fejl i myndighedernes teledata og i øvrigt

ønsker det samme som andre unge nemlig at være sammen med jævnaldrende og leve et ungdomsliv med samvær fælles interesser og aktiviteter

folketinget har vedtaget en ny botilbudsbestemmelse i serviceloven som træder i kraft første januar

og tyve bestemmelsen gør det muligt for kommunerne at oprette længerevarende botilbud særlig målrettet unge under fem og tredive år

bag den nye bestemmelse er netop at understøtte at unge

derudover gælder allerede i dag at man som borger har ret til frit valg når man visiteres til et længerevarende botilbud efter serviceloven eller til almen plejebolig efter almenboligloven det vil sige at man har ret til at vælge et andet botilbud eller en anden plejebolig

den kommunen peger på hvis tre ting er opfyldt for det første skal det botilbud man ønsker være egnet til at tilgodese ens behov for det andet skal tilbuddet fremgå af tilbudsportalen og endelig må det botilbud man ønsker ikke være væsentlig dyrere end det tilbud som kommunen vurderer egnet til at tilgodese ens behov

så oplever man jo unge mennesker der trækker

med de unge mennesker med de her handicap jeg ved godt at der jo nu

lave de her andre typer af botilbud jeg kunne godt tænke

ind til om ministeren på en eller anden måde vil sikre

nogle gange kan vi jo desværre opleve at

vi træffer en beslutning her på christiansborg og så

der gå flere år og der vil jeg spørge lidt mere direkte ind til om ministeren har nogle værktøjer i ærmet som

at blive placeret på et plejehjem og og særlig al den stund at vi ved at

og vel på de fleste plejehjem helt op mod otte ud af ti nogle steder

ikke bare er fysisk svækkede men også kognitivt svækkede

meget meget svært at leve noget der bare er et tilnærmelsesvis almindeligt ungdomsliv

nogle særlige værktøjer der skal tages i brug for at

kommuner også kigger på økonomien

derfor kan det jo godt være at der skal strammes lidt på nogle ekstra skruer for reelt at få kommunerne til at tage fat på den her vigtige opgave og det er egentlig det jeg godt vil høre ministeren om hun har nogle af de her skruer i værktøjskassen som hun går ud fra at hun vil stramme lidt

at kommunerne selv har efterspurgt den her mulighed

der er nogen i nogen kommuner som vågner om morgenen med et ønske om at sende unge mennesker med handicap på plejehjem med ældre

hen ikke når vi ser de her sager tror jeg

så glad for at vi med den første økonomiaftale

med kommunerne sikrer det største løft de sidste ti år til kernevelfærden for det betyder jo alt andet lige at der er bedre rum til også at prioritere

tusind og atten steget fra seks hundrede og syv og firs unge mennesker og helt op til

syv og tredive unge mennesker som opholder sig på plejehjem så jeg håber virkelig at det er noget

vil følge tæt og være med til at skubbe godt i gang

et spørgsmål videre som også handler om hvordan vi kan sikre

have et godt liv og have livskvalitet og være tilfreds med livet altså også

kan gælde de borgere vi har med et handicap og det ser

derfor forventer jeg helt klart at de bruger den men jeg har det da fuldstændig ligesom spørgeren at hvis det viser sig at det her ikke sker i tilstrækkelig grad

for at leve et godt liv derfor skal vi også tage det dybt dybt alvorligt når tal viser at mange mennesker med handicap er utilfredse med livet i socialdemokratiet gik vi i foråret blandt andet til valg på at forbedre mulighederne for mennesker med handicap det står tydeligt både i vores handicapudspil og i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne og det er en ambition vi holder fast i

gøre er at gennemføre en evaluering af det specialiserede socialeområde med henblik på at identificere løsninger der kan sikre den nødvendige kvalitet i tilbuddene til borgerne vi skal sørge for

få den rigtige hjælp det er desværre den oplevelse alt for mange borgere står med i dag og derfor skal sagsbehandlingen være bedre

det er alt sammen vigtige initiativer og jeg håber selvfølgelig at venstre vil være med til

er rigtig mange kommunale afgørelser som bliver omgjort også i ankestyrelsen og det er i hvert fald noget af det som jeg

en bedre retssikkerhed for mennesker med handicap

pårørende til borgere med handicap uden at kunne nikke genkendende til at der er en tillid her som er tyndslidt og at der er en alt for udbredt opfattelse af at det system der er sat i verden for at hjælpe folk

skal man kæmpe nogle meget ulige kampe med jeg tror at den vigtigste årsag til den her mistillid eller at tilliden er tyndslidt er at vi har set så presset en økonomi i

der er kommet flere ældre men man har ikke fra den tidligere regerings side villet lade pengene følge med og der hænger kommunernes kasser jo altså sammen

tror jeg det er den væsentligste forklaring på den

en del efterspørger faktisk også øget frihed og det er

parti holder rigtig meget af

eventuelt selv at gøre brug af hjælpemidler

sociale område og at vi får kigget på om der er

der er unødigt komplicerede regler der

er procestunge regler der betyder at ressourcerne trækkes

væk fra det der burde være det vigtigste nemlig at sikre en ordentlig livskvalitet for for mennesker med handicap som på grund af et handicap

jo være en forenkling så hvis venstre har nogle nogle mere konkrete forslag

det tage rigtig lang tid derfor håber jeg også at der er nogle lavthængende frugter blandt andet

være en idé at give en større frihed til de handicappede i forhold til hvilke hjælpemidler de egentlig ønsker

nærhedsreform vil vi jo i det hele taget gerne diskutere

beslutningerne tættere på både borgerne og

rigtig mange trælse beskrivelser af diskussioner om hjælpemidler der går i hårdknude og hvor den der ender med

når vi får lavet den her

som gengivet i artiklen ministerbesøg endte i skænderi om indespærring bragt den femtende maj to tusind og nitten

af alle døre er meget trist og jeg kan virkelig godt forstå de pårørendes frustration det må være svært at føle at den lovgivning der er lavet for at passe på vores kære

vi er ligeså optaget af at finde en løsning på den ulykkelige situation nu som vi var før valget for det må og skal altid være mennesket før systemet jeg sad jo selv og det ved

den tidligere minister og nuværende ordfører med ved bordet ved de seneste drøftelser om nye magtanvendelsesregler sidste år og derfor ved jeg ligesom spørgeren at magtanvendelsesområdet er et meget

dilemmafyldt område hvor løsninger kræver stor omtanke såvel politisk som juridisk og etisk i den konkrete sag skal man huske at der her faktisk er tale om

låse et voksent menneske inde altså frihedsberøve uden dom men man skal også huske at indgrebet ønskes for at varetage omsorgen for en borger som ikke altid kan passe på sig selv og forudsige sine handlinger

at man blev nødt til at åbne dørene op og at

jeg husker bare at socialdemokraterne var meget optaget af at sikre at

man i foråret tilbage i maj måned og tilbage i december måned sidste år sagde at det var noget som skulle løses meget hurtigt

i ministeriet som kunne være blevet drøftet med partierne

hvad der er op og ned i det men jeg må jo gå ud fra at når man ikke

videre med den løsning så var det fordi den ikke ramte den rigtige balance i det jeg lige skitserede før

vil da gerne kvittere for det hvis det konservative folkeparti melder sig

høj prioritering og at man altså skulle sikre at man fik fundet en løsning

se de konservative være så optaget af det her så

går jeg ud fra at spørgeren da

det her i foråret jeg går videre med det

og jeg vil også snarest indbyde

han kan gå ud på gader og stræder og både

at finde nogle løsninger derfor

indkalde til forhandlinger for at sikre jonas høj jensen og

aflåsning af døre som beskrevet i artiklen ministerbesøg endte i skænderi om indespærring bragt den femtende maj to tusind og nitten i

stiftstidende vil ministeren så svare på hvornår regeringen agter at indkalde til forhandlinger om en løsning så eksempelvis udadreagerende personer med handicap og deres pårørende kan få den hjælp som er blevet dem lovet

at det næste kommer her i november

har jeg tænkt at denne aflåsningsproblematik skal på dagsordenen

vil komme med et forslag til hvad vi kan gøre ved problemet

ligger ligesom i grundloven og magtens tredeling at man at man som minister er afhængig af et flertal i

ikke bare gøre men at det kræver en lovændring det

set skal på lovprogrammet og

udspringe af enten en politisk aftale eller i hvert fald en politisk forståelse således

at man vil indføre en dispensationsordning for

fandt sted jeg kan også forstå i den artikel der henvises til at det var en diskussion der udspillede sig i over en halv time

og forholde mig til hvilke ord der er faldet eller ikke faldet

jeg kan sige er at vi arbejder på at finde en løsning og det er vi lige så forpligtede på nu som vi var før valget

det skal være en holdbar løsning

dilemmaer der er når vi taler om magtanvendelse

en partikollega som ikke er her og

jeg kan af gode grunde ikke vide hvordan den diskussion har

jeg kan læse i avisen at det var en diskussion der forløb over en halv time og så er der nogle citater der er gengivet her altså

ikke ved det at en minister ikke bare egenhændigt kan lave en sådan dispensationsmulighed

sikre at det bliver en lovændring

at den tidligere minister havde gjort det altså det her er

alvorligt og kompliceret emne det ved den tidligere minister alt om

vi nødt til at få lavet en ordentlig løsning der tager højde for alle de etiske dilemmaer der er her og det ansvar vi har for nogle meget sårbare mennesker men jo også det ansvar vi har for at der ikke sker et skred når vi snakker om magtanvendelse jeg skal nok inddrage folketingets partier og jeg er lige så utålmodig som

sjøberg radikale venstre også et spørgsmål til social

at social og indenrigsministeren har besvaret de spørgsmål der var stillet til ministeren i dagens spørgetid til ministrene

videre til det næste spørgsmål ligeledes her skal vi både have en spørger og en minister

vil ikke bede social og indenrigsministeren om at agere

minister for fødevarer fiskeri og ligestilling

skiftet kan være interessant ikke desto mindre

trække tiden i langdrag men i hvert fald tak til til social og indenrigsministeren der er udført

et kort øjeblik og gør klar til

med et spørgsmål til transportministeren som stilles af herre rasmus jarlov fra det konservative folkeparti værsgo til oplæsning

til spørgeren udarbejdet af vejdirektoratet omhandlende den selv samme sag som spørgeren nu har stillet

det kan derfor heller ikke være nogen overraskelse at reglerne for ophæng af valgplakater ved offentlige veje fremgår af vejloven og her fremgår det ganske klart hvor valgplakater må hænge herunder på vejtræer ligesom det klart er fastlagt hvornår valgplakaterne tidligst må hænges op og ikke mindst hvornår de senest skal tages

fjerne

så lad mig derfor bare konkludere at loven naturligvis skal overholdes og at det derfor ikke er tilfredsstillende hvis en kommune ikke administrerer i overensstemmelse

de breve som

stille og roligt videre til næste spørgsmål på dagsordenen det er også et spørgsmål til transportministeren og det stilles af

to tusind og nitten alle svarede ja til at afsætte penge til den tredje limfjordsforbindelse

er vel nærmest en pligt for et hvilket som helst folketingsmedlem uanset hvor i landet

øvrigt er valgt det er glædeligt at en ekspertgruppe tidligere på året nåede til den konklusion at den nuværende limfjordstunnels tilstand er meget

det ændrer dog ikke på at det ud fra et trafikalt og

fortsat er sådan at der er grundlag for at anlægge en tredje limfjordsforbindelse som jeg også sagde til spørgerens partifælle herre carsten kissmeyer her i salen for to uger siden

er det min ambition at skabe stabile rammer om de kommende ti års infrastrukturinvesteringer og jeg vil derfor søge en så bred politisk aftale som muligt

er det min klare forventning at en tredje limfjordsforbindelse vil være et af de projekter som vi skal drøfte i de kommende forhandlinger den konkrete prioritering af projekter vil i sagens natur afhænge af hvad der er opbakning til i folketinget og derfor ser

også meget frem til at høre en definition af hvad der vil være partiet

den tæller ned fra tredive sekunder

vi finder ud af det når jeg bringer spørgsmålet op her i dag er det fordi problemet jo fylder rigtig rigtig meget i

ikke i tvivl om at vi nok får den tredje limfjordsforbindelse på et eller andet tidspunkt af en eller anden regering men problemet er jo at

er lige meget om den kommer i to tusind og fire og tyve eller spaden ryger i jorden i to tusind og fire og tredive så længe regeringen støtter sig op ad partier for hvem privatbilismen absolut ikke er er noget man støtter i den grad

trafikforlig og det har jeg fuld forståelse for men er det et trafikforlig vi kommer i gang med nu eller er det et vi skal kigge på om tre år lige før et valg

adressere lidt mere direkte til ministeren i den forbindelse vil ikke undlade at bemærke at ministerens partifælle vores

spørgsmål til nordjyske stiftstidende

spørger ham er en ny forbindelse ikke længere ude i fremtiden nu dertil svarer han det tror jeg ikke nødvendigvis det kan lige så godt være at den er rykket tættere på

vil gerne have at vide om det forhold at ministeren har indtaget ministerkontoret betyder

at en tredje limfjordsforbindelse er rykket tættere på end den dato i to tusind og fire og tyve for igangsætning

indikeret at man vil være med i en bred politisk aftale så det her lidt mærkelige mumbo jumbo med at prøve at signalere at der skulle være nogle partier

på transportområdet kan jeg ganske enkelt ikke genkende tværtimod har jeg som transportminister lagt op til at lave en så bred aftale som

som jeg også indikerede på et samråd i transportudvalget for nylig ja så er det faktisk sådan

om hvem der kunne have lyst til at blive inviteret med til en sådan bred drøftelse har alle

bortset fra et liberal alliance klart og tydeligt tilkendegivet at det ønsker de at være med til

vi ellers er klar til det og tro mig

tidspunkt vi skal nok over på den anden side af en finanslov før

spørgeren vil ikke være i tvivl om hvornår det i givet fald vil blive men jeg er også rigtig glad for at

spørgeren jo viser den interesse som som er her det er afgørende at der er en interesse for investeringer

i kø både morgen og eftermiddag

i en grad som som i hvert fald slet slet ikke tiltrækker det erhvervsliv som vi har brug for nord for fjorden så jeg siger tak

komme i gang med forhandlingerne og jeg synes

en bred infrastrukturaftale en aftale som ikke kommer til at være ligesom

infrastrukturinvesteringer på jeg synes netop at infrastrukturinvesteringer skal baseres på brede forlig

blev indgået i to tusind og ni og hvor

har rejst om at regeringens beslutning om at

starte forfra med at forhandle en infrastrukturaftale risikerer at betyde tabte investeringer

lad mig derfor starte med at ridse op hvorfor det overhovedet er nødvendigt

ligger nemlig en væsentlig del af forklaringen bag den usikkerhed som anlægsbranchen nu oplever behovet for en ny plan er jo resultatet af

liberal alliance og det konservative folkeparti besluttede sig for som regering at indgå en snæver aftale

dansk folkeparti en aftale der er bortfaldet da der efter folketingsvalget ikke længere er et flertal bag jeg har ikke tænkt mig

den samme fejl altså at lave en smal aftale som ikke kan overleve valgene og derfor er det vigtigt for mig at en kommende infrastrukturaftale baseres på et så bredt flertal i folketinget som overhovedet muligt i modsætning til hvad den tidligere regering leverede ønsker jeg og den nye regering at indgå en bredt funderet aftale som kan holde også selv om regeringsmagten måtte skifte undervejs det håber jeg naturligvis ikke den gør men det kræver altså at vi forhandler en ny aftale på plads med en langsigtet og bred planlægning af infrastrukturen vil der være stabile rammer og ro omkring de infrastrukturprojekter som vi i fællesskab prioriterer i folketinget det synes jeg er helt nødvendigt ja faktisk

en obligatorisk ambition at have som landets transportminister jeg har også forstået at den tilgang anlægsbranchen klart giver udtryk for

som som anlægsbranchen også foretrækker

selv ved flere lejligheder har tilkendegivet at han gerne ser at vi finder hinanden i en bred aftale og det vil jeg selvfølgelig se meget frem til at vi gør

trafikale behov der er konstateret rundtomkring i landet og som var afspejlet i den blå aftale fra før valget der nu er annulleret og vi går også efter at undgå de her store udsving der er

i opgaverne for anlægsbranchen for de medfører at man kører op og ned der opstår pludselig et vakuum som gør at man skal ud at fyre dygtige medarbejdere det er faktisk den situation der er opstået nu

ville faktisk gerne have haft en bred aftale før valget men der er noget der skiller os og det er det berygtede hul på femten milliard

bundet af en aftale med blandt andet enhedslisten og sf som holder meget fast i den så

det er jo årsagen til at socialdemokratiet ikke kom med i en aftale før valget og det var vi egentlig kede af fra venstres side nu er valget overstået og nu skal vi se fremad og der kan jeg give tilsagn om at vi er indstillet på at forhandle en bred aftale

er nogle ting der alligevel bekymrer mig det

ministeren kommentere på hvorfor hvorfor man egentlig har taget nogle penge forlods det er jo ligesom den forkerte vej når vi kender behovene rundtomkring

taler om en bred aftale hvordan mener ministeren vi kan håndtere støttepartiet enhedslistens krav om at at der ikke må bygges én eneste meter mere motorvej i danmark så ser det lidt tungt ud med den her meget brede aftale

vi skal plastre alle enge og kær til men vi har brug for flere motorveje

synes jeg ikke at man skal forhåndsdiskontere det på nuværende tidspunkt

ministeren og folketingsmedlemmer så bliv ved med det

til at dække de behov der er man kan jo bare se på den blå aftale for

havde vi netop taget de ting med som er bydende nødvendige landsdel for landsdel så så det er jo vores håb at at den kan vi tage afsæt i men bekymringen er så

kan ikke love at nå rundt i alle kroge af danmark

på denne side af nytår men jeg kommer til at nå så meget som

til at vende tilbage til det men jeg vil dog lige nævne her at

har sat gang i et serviceeftersyn af jernbanen fordi jeg gerne

nogen uløste opgaver på det punkt fordi vi jo er i gang med blandt andet et meget omfattende signalsystem som er meget forsinket

det skal vi være helt sikre på også at komme i mål med

fokus på den her investeringsplan

vi gerne vil hjælpe ministeren med at få udboret er jo de kæmpestore gevinster

hvis vi kommer i gang med de her projekter ud over at vi skal sikre beskæftigelsen i anlægsbranchen

ligger der nogle gevinster i form af mindre tab til trængsel det er jo rigtig mange milliarder kroner vi må have udboret

er ministeren ikke også enig i at der ligger nogle gevinster omkring arbejdsudbuddet at arbejdsudbuddet bliver større at der kommer flere hænder til det danske arbejdsmarked hvis vi bygger nogle af de her veje der er hårdt brug for så vi sparer tid mellem hjem og arbejde

her i folketinget heldigvis fristes jeg til at sige

bestemme om det så betyder at folk får mere fritid eller mere arbejdstid men der er ingen tvivl om at det at minimere trængsel

de beregningsmodeller der ligger til grund for de samfundsøkonomiske

spørgsmål til børne og undervisningsministeren udgår efter ønske fra spørgeren vi springer lige lidt tilbage

men vi løb frem og nåede målet

svare ja til det spørgsmål som spørgeren her stiller heldigvis har rigtig mange

taget danske ligestillingsværdier

hvor værdien om ligestilling mellem køn ikke

minoritetsetniske mand mener at mænd skal have det sidste ord i hjemmet og at mere end hver sjette synes

hun selv skyld i et seksuelt overgreb og at kun halvdelen mener at homoseksualitet bør være accepteret i det danske samfund

også det er et ligestillingsproblem når nydanske kvinders oplevelse af social kontrol i høj grad hænger sammen med om de bor i et område med mange beboere med indvandrerbaggrund og det er også et ligestillingsproblem når tre ud af fire kvinder med ikkevestlig baggrund i et udsat boligområde ikke er i arbejde så vi står over for en frihedskamp på det her område der kræver et opgør med de normer som stadig væk eksisterer i visse miljøer derfor skal vi arbejde for at flere bliver en del af det danske fællesskab hvor vi deler de samme grundlæggende værdier og som

vi netop prioriteret at tilføre flere midler så indsatsen kan styrkes og fastholdes i

den undersøgelse som als research har lavet i to tusind og fjorten

med en masse tal så jeg vil slet ikke gå det igennem igen og det er fuldstændig korrekt at vores rettighedskampagne der

men vi kan jo se det ikke rigtig

i i de områder hvor vi også oplever at der er en social kontrol når det ikke slår igennem til dem hvor det er allermest nødvendigt kan det være at vi måske skal prøve

få nogle andre tiltag i gang og der er det så at jeg godt kunne tænke mig at høre

ministeren derudover har i tankerne

på de tal vi kan se at syv ud af ti kvinder der kommer fra libanon

mig at høre om ministeren har gjort sig nogle tanker

er øget efterspørgsel efter blandt andet det som er en del af kampagnen nemlig kurser hvor man oplyser minoritetsetniske mænd og kvinder og også unge omkring ligestillingsspørgsmål

respekt for homoseksualitet og andre ting men det er klart

den væsentligste vej

begyndte at skrive under på at kønnene

var ligestillet fordi der var den økonomiske uafhængighed og fordi de var ude at tjene deres egne penge hvilket gav kvinderne en vis selvtillid og styrke

ministeren er enig med mig i at kvinders aktive deltagelse på arbejdsmarkedet

nu vil indføre en pligt til at bidrage syv og tredive timer om ugen for nytilkomne og indvandrere med integrationsbehov så

acceptere står uden for fællesskabet eller

vi hørte det også i åbningsdebatten at statsministeren påpegede den her gruppe

jo det er lidt bekymrende at ligestillingsministeren siger at der ikke er noget på ligestillingsområdet for det her er for mig og for venstre først og fremmest et ligestillingsproblem før det er et integrationsproblem eller et beskæftigelsesproblem og jeg er lidt ked af at ministeren hver gang jeg prøver at komme ind på det her emne henviser mig til andre

ministerier men jeg vil høre

noget kan vi glæde os til at der på

kvinder og mænd får en indgang til vores arbejdsmarked så ønsker vi jo at indføre de her syv og tredive timers pligt om om ugen til

beskæftigelse for nyankomne og indvandrere med integrationsbehov det er jo på den vej

at øge vaccinationsindsatsen i verdens fattigste lande og det er mit absolut bedste indtryk at der bliver gjort et meget flot og godt stykke arbejde hos gavi det er sådan at man

siden to tusind og seksten har hjulpet med at immunisere næsten to hundrede millioner børn

godt på vej med at nå det her mål om tre hundrede millioner børn i to tusind og tyve

er ikke nogen tvivl om at gavi løfter

arbejde det gør de først og fremmest fordi der er nogle meget store aktører der støtter

gavi der er storbritannien der er gates

og der er norge som leverer cirka halvdelen af gavis budget og det har sat et meget stort

fra dansk side har spillet en ganske lille

i forhold til gavi har været meget minimal

havde man allerede drøftelsen tilbage i to tusind og tretten

droppe tilskuddet til gavi man har så efterfølgende kortvarigt sat gavi på finansloven igen

i en periode men det er stadig væk sådan at det bidrag danmark har bidraget med i forhold til gavi

procent af gavis

andre lande som norge sverige

og altså storbritannien som for alvor virkelig er sværvægtere i forhold til gavis finansiering og der har det været det danske valg at sige vi vil gerne fokusere den indsats vi gør på sundhedsområdet

pengene et af de steder hvor danmark for alvor gør en forskel

øget vores tilskud til den globale fond men vi har også et stærkt fokus på blandt andet kvinders rettigheder så det er altså udtryk

der ingen tvivl om at følgerne på grund af manglende vaccinationer mod de meste smitsomme sygdomme

simpelt hen er fatale vi ser

danmark var jo blandt de seks stater seks stater som tilbage i år to tusind med enorm stor entusiasme

at grundlægge gavi og derfor kunne jeg godt tænke mig at have den her drøftelse med udviklingsministeren om om det virkelig er den rigtige måde at prioritere på

at de fem og tyve million kroner om året som den danske stat bidrager med til gavi til det kæmpestore arbejde

sammenligning med hvor meget man rent faktisk laver i udviklingslandene det er rigtigt

et enormt vigtigt signal vi som land og som jo en meget meget aktiv aktør i forhold til hele etableringen af det

vil jeg gerne høre ministerens politiske holdning til det signal der ligger i at man som udviklingsminister nu faktisk

støtter med det alt andet lige i ministerens store budget lille beløb som har en enorm stor betydning for hvad

for nogle donorlande der sikrer at verdens børn er dækket af

trækker stikket det har været sådan at det hele

om bord i gavis arbejde så der er altså en stor interesse i at støtte gavi og der giver det god mening at bruge skatteydernes penge

gå ind og skabe engagement engagement hvor der ikke er den samme interesse for at bakke op derfor fokuserer vi vores indsats derfor har vi lagt større kræfter i den globale fond som jo handler om

i den tidligere regerings tid blev det jo netop prioriteret altså et bidrag på fem og tyve million kroner årligt som var lovet fra to tusind og atten og de efterfølgende tre år derfor er det både i udviklingsministerens samlede budget

korrekt at det er et mindre beløb men ikke desto mindre meget betydningsfuldt så mit spørgsmål er

over en årrække at det var noget der hvert eneste år skulle tages stilling til så man hele tiden er omhyggelig med hvordan vi bruger

danske skatteyderes penge mest optimalt og når der nu er en række andre lande som er engageret meget stærkt i gavi men en mangel på opbakning til andre områder så giver det mening at danmark flytter fokus derhen hvor vi kan gøre en forskel og hvor vi kan inspirere andre

kvinder og børn på andre områder hvor vi kan støtte og gøre den forskel som vi desværre ikke kan gøre på det her gavi eller

den store sammenhæng er en lille andel men det er da enormt vigtigt at vi som donorland vedbliver

det er politisk problematisk det er vanskeligt for vores renommé det danske renommé i hele udviklingsarbejdet

at vi i en situation hvor der heldigvis er meget stor opbakning til gavi

så kaster os ind steder hvor der ikke er det samme fokus danmark er blandt de få lande i verden der

noget til nogen som regel en mand til en kvinde på en måde der betragtes som nedladende eller

det den pågældende borger havde skrevet var

jeg ikke havde det ved borgeren ikke noget om og det vil sige

tager for givet at jeg ikke har

jeg har svært ved at forstå hvorfor køn skal inddrages i en diskussion og at man på den måde antyder at en borger som

en bestemt måde på grund af sit køn den borger der skrev til ministeren havde ikke selv inddraget køn i diskussionen men ministeren gør det til

en mand til en kvinde på en måde der betragtes som nedladende eller ringeagtende jeg har faktisk også oplevet og

i politiske debatter at nogle der var ældre end mig gjorde det samme

godt være en kvinde det kunne også være en mand men der brugte de også det man kalder mansplaining nemlig bare at tage udgangspunkt i at fordi man var yngre

sikkert ikke sat sig ind i tingene så jeg har egentlig ikke bragt køn ind i det det er rigtigt at i definitionen er det sådan at det ofte er fra en mand til en kvinde men det kunne også være fra en kvinde til en kvinde eller fra en transseksuel til en homoseksuel eller

fra en mand til en kvinde det kan også være fra en kvinde til en kvinde

er mig der er utrolig gammeldags og derfor bare ikke har fanget at det åbenbart er alle går snakker om

begrebet er selvfølgelig opfundet fordi er nogle kvinder der mener at det typisk er nogle mænd men i begrebet ligger

en diskussion og begynde at forsøge at lukke borgere ned ved at henvise til deres køn

man ikke lov til at kritisere ministeren ministeren siger at

køn i diskussionen det gjorde han ikke der var ikke noget som helst i det han skrev som handlede om køn

lige her ministerens egen kommentar det er jo det smarte at man kan det og så får ministeren en besked på sin telefon om

ligesom hvis jeg siger man siger ikke så selv om man vel på en eller anden måde oprindelig kommer fra noget med en mand

bare for at sige at det er rigtigt at ordet mansplaining

kan jeg også læse når jeg slår op hvad det betyder oprindelig er noget der tager udgangspunkt i noget med kvinder og mænd og at det typisk er mænd der siger noget til kvinder men som jeg sagde

det har været kvinder der typisk var ældre end mig selv der gjorde præcis det samme så synes jeg

det der blev sagt i indledningen til det tweet

ja jeg synes det er nedladende og jeg gider faktisk ikke den måde at debattere på på twitter så jeg synes det var en helt

er stillet af herre jens henrik thulesen dahl

behov ikke får et relevant stu tilbud og hvilke initiativer vil ministeren tage

indslag om unge med handicap forskelsbehandles i uddannelsessystemet fra

at spørgeren også tidligere har bragt lige præcis stuen op over for mig som minister det

af det første som dansk folkeparti tog ind på bordet og jeg har lovet dansk folkeparti og i øvrigt også andre

og i øvrigt også forhandlinger hvis vi når dertil om

de ting som dansk folkeparti har gjort opmærksom på mener jeg

og noget som er blevet taget imod med kyshånd af både

og kommuner men der er altså også nogle ting der ikke fungerer og det er også nogle af de ting der bliver bragt op i forhold til dr

at dansk folkeparti vedholdende holder fast i at vi skal kigge på de her problemstillinger for selvfølgelig skal det være muligt for alle unge i danmark få en ordentlig ungdomsuddannelse

af en høj kvalitet og her er vi ikke

spørgsmålet handlede om

en pige maria ditlevsen der gerne

på det hedder havredal praktiske uddannelser i viborg kommune

efter afklaringsforløbet bestemmer silkeborg kommune

foregår primært i et klasselokale hvor hun så skal sidde

kun en brøkdel af det hun gerne vil gå på men når jeg spørger om ministeren ikke er enig i at hun burde have haft det andet tilbud så handler det jo også om at

chance for efterfølgende at komme ud

egentlig på den led helt kynisk

så bør have have det tilbud som hun

ikke rigtigt kan ministeren ikke bekræfte det også lidt forud for at vi skal have

den her måde skal finde en vej til at sikre at maria fik det rigtige tilbud så hun faktisk kan få det gode liv som hun er jeg sikker på vil kunne få med det rigtige

det ja det er jeg enig i hvad vil ministeren gøre

der vil ministeren indkalde til forhandlinger i slutningen af året

at vi kan komme tættere på når jeg ikke vil svare på det konkrete tilfælde

forhold der gør sig gældende for den konkrete pige og lige på det her punkt er jeg landets øverste myndighed

ikke det er rimeligt men på det spørgsmål der bliver stillet vil

gerne sige ja jeg synes at der er unge der ikke får det relevante tilbud kunne det være tilfældet for hende her ja det kunne det godt men det vil jeg helst ikke tage

hvad vil jeg gøre jeg vil supergerne at vi sætter os ned ved et bord og får ordnet det her

ministeren er enig i det som vi

hvor det faktisk er ministeren selv der står som formand for udvalget

netop skal gøres noget ved det her at der skal sikres en mere ensartet kvalitet i stu tilbuddene og at der

at man får de rigtige tilbud så er ministeren

som vi også skrev i den beretning i sin tid at der i dag jævnfør den rapport som ministeren selv nævnte tidligere ingen regler er for et stu tilbud der er ikke nogen der fører kontrol med dem der er ikke nogen der sikrer at de lever op til bare ganske almindelige krav

stu tilbuddene bliver af en kvalitet så

hen nogle områder af vores uddannelsessektor som jeg mener har fået alt alt for lidt opmærksomhed og man kunne ikke forestille sig det samme med folkeskolen

hen ikke finde sig i der ville gå under en uge og så ville hele slotspladsen være fyldt med forældre til børn i folkeskolen

ressourcerne til at protestere når tingene ikke er i orden måske knap så store som de er for alle andre så jeg er fuldstændig enig i at her skal

en hundrede og otte og tredive som er stillet til uddannelses og forskningsministeren af herre jens

besvarelse af spørgsmål s seks og halvfems fra folketingsåret to tusind og atten til nitten anden samling

er på det allerhøjeste internationale niveau det er godt for vores land

det vil ofte betyde at den skal produceres i et internationalt samarbejde hvor den drøftes med internationale fagfæller og publiceres i de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter og det vil i de fleste tilfælde

jeg mener at det grundlæggende er positivt at vores forskere på

i internationale forskningsmiljøer og jeg tror det er en afgørende forudsætning for at vi har forskning i international topklasse men det er samtidig vigtigt at dansk står stærkt på universiteterne og at der fortsat formidles på dansk

derfor følge udviklingen på området

optaget af det men her og nu

for at øge andelen af videnskabelige artikler på dansk

at det kræver en selvstændig indsats at formidle forskning til samfundet uanset om den oprindelige forskningsartikel var skrevet på dansk eller engelsk

her er det mit klare indtryk at forskere i danmark både er interesserede i

formidle deres forskning på dansk til danskerne

og det er jeg rigtig glad for for det er helt afgørende at forskningen kommer ud og gør gavn i det danske samfund

forskningsudvalget fra den tyvende marts

vigtigheden af at fastholde dansk som formidlings og undervisningssprog såvel som videnskabeligt sprog på de videregående uddannelsesinstitutioner flertallet ønskede at gøre op med det sproglige domænetab for det danske sprog som dansk sprognævn benævner som sprogenes dødsspiral hvor spiralen starter på de videregående uddannelser flertallet

med bekymring på udviklingen med de mange engelsksprogede uddannelser og

derfor ministeren til i det kommende udspil at tage højde for hvordan det fremover sikres at dansk sprog

fastholdt og styrket som videnskabeligt sprog både i undervisning og formidling udspillet endvidere tage stilling til spørgsmålet om hvordan det sikres at der fortsat undervises på dansk inden for alle videnskabelige områder hvordan det sikres at der stadig kommunikeres om forskningen og dens resultater

så gerne spørge ministeren når nu

hvilke konkrete initiativer ministeren vil tage for at sikre at det her kommer til at ske

starter det de kalder dødens spiral

ikke findes et sprog på dansk

forsvinder det jo ud af sproget og så bliver sproget fattigere over tid det var vi altså enige om i foråret

sidder ministeren som minister og har mulighed for at tage fat i det her så er

hvis det skal bidrage til det danske samfund og derfor

om hvordan vi sikrer at det danske sprog stadig væk kan bruges hvordan det kan opretholdes og det er derfor jeg egentlig gerne vil spørge ministeren også i

som jo lægger op til at man konkret går ind og tager nogle initiativer for at sikre dansk på alle

universiteter har en sprogstrategi

fremgår af den undersøgelse

den sprogstrategi min forgænger sendte over til folketinget i starten af to tusind og nitten at de her ting er der fokus på jeg vil gerne følge det men jeg ser ikke behov for at vi gør noget helt konkret

på dansk det at skrive lærebøger giver i dag ikke nogen form for merit det at være en god underviser giver

forskningsartikler på engelsk giver merit hvordan sikrer vi at vi også får de unge forskere til at skrive de lærebøger som vi jo har brug for for at formidle den viden til de danske studerende skrive dem på dansk

de konkrete eksempler og indspil spørgeren har vil jeg gerne være med til at drøfte for at se hvad for noget af det

mener ministeren at universiteternes humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter kan opretholde samme kvalitet i undervisningen uden

alt andet ville også være fuldstændig galimatias men det der så bare alligevel

at ministeren ugen før efterårsferien da jeg stillede spørgsmål til ministeren understregede at ministeren var stolt over det finanslovsforslag som

derfor kommer det virkelig bag på mig at ministeren står her fuldstændig åbent og ærligt og siger at det finanslovsforslag

betyder at vi får ringere universitetsuddannelser det kommer nu

det får mig så til at spørge hvordan ministeren har det sådan inderst inde i sit hjertekammer

man kan læse overskrift efter overskrift i retning af at socialdemokraternes løftebrud omkring taxameterløftet til

humanistiske og samfundsvidenskabelige

det faktisk med venstre i spidsen at der kom til at ske et taxameterløft til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser og det taxameterløft

vi sagde også klart i valgkampen at vi ville fortsætte det hvis vi fik mulighed for det

en katastrofal kvalitetsforringelse af de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser

er temmelig uansvarligt fra den tidligere

man kunne sagtens have fyldt den skrænt op givet tryghed for de her uddannelser frem i årene hvis man virkelig var optaget af det det har man ikke været

der ikke er videreført ud i årene og derfor bortfalder som sagt jeg ville ønske at vi havde haft kroner og øre nok til

samtlige besparelser fra den tidligere regering

med den her finanslov til det er der to ting at sige

fra den tidligere regering

en stor pose penge på bordet som ikke er fordelt endnu

der sparede på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser sådan som ministeren lægger op til

ved ministeren forhåbentlig udmærket godt at der har været tale om en

det kunne man sagtens have fyldt op hvorfor ind i himlen gør ministeren så ikke det hvis det er så nemt at lave det som en flerårig bevilling det synes jeg ville klæde ministeren i stedet for at stå her og anklage os for at lave besparelser det er jo ministeren der laver en besparelse og hun er

ville jo have været muligt at give tryghed for de her uddannelser ud i årene hvis man ville det det valgte den tidligere regering ikke sammen med en række andre besparelser på uddannelse blandt andet omprioriteringsbidraget

vi har fundet penge til otte hundrede million

vi kunne være kommet videre det håber jeg vi kan i det der forhandles nu

parathed til at indgå i en dialog men spørgsmålet lyder hvordan vil ministeren sikre at udgifterne til

su til vandrende arbejdstagere ikke overstiger fire hundrede og to og fyrre million kroner årligt før skat og tilbageløb

er lige præcis vi har bundet os til

en su forligskreds hvor vi sidder sammen det er også der den drøftelse skal tages

sidst og derfor stiller jeg det så igen fordi det virker faktisk på mig som om ministeren ikke rigtig ved hvad der skal gøres på området

som en modsætning at ministeren i det forståelsespapir der er lavet med regeringens støttepartier lægger op til at fjerne loftet som det kaldes over engelsksprogede studerende det var jo netop et initiativ der blev iværksat af den forhenværende forskningsminister med henblik på at leve op til de værnsregler som su forligskredsen er forpligtet til at finde hvis man netop møder det loft som

står beskrevet i aftalen

ministeren bare sådan uden videre lægger op til at fjerne den begrænsning

engelsksprogede studerende uden at have øje for hvilke andre værnsregler der så skal

her for to uger siden så er det et spørgsmål der må drøftes

su forligskredsen men som samtidig også og det tror jeg egentlig også spørgeren vil være enig i når vi drøfter det i fællesskab kan løses bedre end det blev løst under den tidligere regering fordi vi har områder hvor vores virksomheder

kan gøres mindre firkantet end vi gjorde derfor vil jeg i første omgang senere på efteråret drøfte de her su udgifter til vandrende arbejdstagere

vil fjerne den begrænsning af engelsksprogede studerende

som som jo var det svar som man i forligskredsen nåede frem til som værn mod

stigende su udgifter til

det må vi drøfte uden at ministeren selv har noget bud på hvad der skal træde i stedet for den

ikke bliver til noget men at man naturligvis fastholder den værnsregel som blev indført af den tidligere regering i samarbejde med su forligskredsen

og seks og tredive som er til udlændinge og integrationsministeren og det

det er også et emne der i den grad optager mig heldigvis går det jo faktisk fremad når det gælder integrationen på arbejdsmarkedet ser vi på de nytilkomne flygtninge og deres familiesammenførte

andelen der arbejder efter tre år i danmark steget fra ni og tyve procent i første kvartal af femten til tres procent i andet kvartal

til nitten procent i den tilsvarende periode når det gælder kvinder og det er altså efter tre år i danmark

men det er stadig væk meget utilfredsstillende når det handler om kvinder der er kommet hertil som flygtninge og som familiesammenførte til flygtninge en væsentlig forudsætning for at ændre den her udvikling og i højere grad få indvandrerkvinderne med er at vi fastholder vil jeg vurdere en

hvis der kommer for mange nye hertil kan det blive sværere at få integreret dem der allerede er kommet hertil og så tror jeg ikke vi har været gode nok til at stille krav til at når man kommer til danmark

deltager både mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og derfor vil jeg gerne understrege at det er vigtigt ikke mindst for børnene det er i virkeligheden mest dér mine tanker er at både mor og far går på arbejde

forbedre integrationen vi forbereder årlige handlingsplaner der skal sætte en retning for arbejdet og den første plan forventer jeg at have klar i løbet af det kommende år

vil godt allerede nu sige lidt om hvad det er vi overvejer som vil kunne styrke integrationen af kvinder for eksempel

at alle nyankomne skal levere en indsats der svarer til en syv og tredive timers arbejdsuge udgangspunktet skal

være at møder man ikke op til et integrationsprogram på syv og tredive

får man heller ingen ydelse for de timer man ikke

de første par timer en arbejdspladslogik i

for en ydelseslogik derudover har

kvinder fra primært syrien irak somalia og

er det syv ud af ti der står uden for arbejdsmarkedet ergo

tilbage i januar måned hvor jeg syntes der var nogle

udenfor for eksempel var første punkt når indvandrere kun halvhjertet tilegner sig sproget forsvinder deres bekymringer og drømme ud af den fælles samtale og det duer ikke for sådan bliver de aldrig medborgere

som i mange år har været på passiv offentlig forsørgelse og hvor det er blevet normen og kulturen og dermed også den kultur der videregives til næste generation at penge er noget der kommer fra kommunen

der kommer fordi man er stået op om morgenen og er gået ud ad døren med en madpakke under armen

vi skal hen til

kan den i dag benyttes af nyankomne

der har været her i mange år få mulighed for at benytte sig af den som vi kan se

skal forsørge sig selv

stille et meget direkte og meget konkret spørgsmål mener ministeren at økonomi også er et incitament for at de her kvinder

afvejes op imod at det ofte også er familier hvor der er børn og vi skal sikre at de børn ikke vokser op med store afsavn og at de ikke har mulighed for at leve hvad jeg vil betragte som et normalt børneliv i danmark men vi har ingen intentioner om at skubbe ydelserne tilbage til det de var før man indførte

sige at det er der ingen planer om men

ministeren siger det er da rigtigt nok at der er nogle børn der vokser op i fattigdom

den tidligere regering havde var for lave fordi der var for mange børn der

seneste sænkning af integrationsydelsen

det kan vi ikke støtte fra regeringens side og det er derfor vi har aftalt et midlertidigt tilskud til familier med børn som

er på de laveste ydelser og så vil vi efter ydelseskommissionen har færdiggjort et arbejde engang næste år komme med på hvordan hele ydelsessystemet skal

spørgeren er fru heidi bank og

og tredive så kræver det en indsats der går på flere ben og at det blandt andet kræver initiativer inden for både bolig beskæftigelses

ghettopakken sikre at vi også får beskæftigelsesdelen med og hvordan

som jeg tror der er en bred enighed om ikke

vi jo til den her opgave på en lang række områder det breder sig over boligområdet beskæftigelsesområdet børneområdet

det er jo netop for at få den samlede indsats hvor vi både sikrer at børnene

kommer i daginstitutioner sikrer en styrket beskæftigelse og sikrer at

jeg helt enig i og jeg synes også at vi sådan set fælles har skabt en ramme for at skabe den

at man skal se det her samlet altså det her med at vi skal sikre at vi ikke får nogle ghettoområder hvor udviklingen går den forkerte vej hvor flere

ydelser så vidt jeg husker ikke været en del af diskussionen om parallelsamfundspakken jeg har siddet til alle de forhandlingsmøder der har været og deltaget i samtlige af de

det har været en del af diskussionen på noget tidspunkt men det

flere på passiv forsørgelse ud at have arbejde så de kan blive en del af et solidt arbejdende fællesskab

de oplever at mor og far går på arbejde og

som som er lidt længere væk fra det her fællesskab

optaget af den her del

en fuldstændig fundamental del og hele grundstenen i vores velfærdssamfund at sikre at folk går på arbejde det er det som vi arbejder med i hvert af de femten områder det er det som vi arbejder med i tingbjerg hvor man bygger en masse private boliger

hvor man igennem mange år har kæmpet både med nogle nedrivninger men også med at omdanne området på andre måder altså det er jo grundlaget for det hele at sikre at der

nå men videre til spørgsmålet er ministeren enig i at det bliver mindre attraktivt for de sytten

halvfjerds familier i de udsatte boligområder der kan se frem til en højere social ydelse som følge af regeringens politik at tage et arbejde og at det isoleret set virker negativt på at løse ghettoudfordringerne

for at omdanne de udsatte almene boligområder til velfungerende bydele jeg er derimod ikke ansvarlig for beskæftigelsesområdet det er min kollega beskæftigelsesministeren så hvad angår spørgsmålet om konsekvenserne af midlertidig børnetilskud i

til de økonomiske gevinster ved at arbejde må jeg henvise til beskæftigelsesministeren men på boligområdet kan jeg sige at initiativerne i parallelsamfundsaftalen skal bidrage til

der indført krav om fleksibel udlejning i udsatte boligområder som giver folk

under uddannelse fortrinsret til en ledig bolig kommunerne må heller ikke længere anvise boligsøgende på overførselsindkomst til udsatte boligområder endelig er der indført forbud mod

flytte ind i de femten mest udsatte boligområder

den opfattelse at det kan være skadeligt for børns

for en fremtidig uddannelse og beskæftigelse hvis de vokser i fattigdom i et udsat boligområde afskæres børn fra at deltage i sociale arrangementer og fritidsaktiviteter fordi forældrene ikke har råd til at betale selv små beløb for deltagelse eller udstyr indgår de ikke i fællesskaber med børn fra andre samfundsgrupper som kunne være gode rollemodeller i forhold til skolegang og uddannelse

skolelederne i områderne vi ved at det virker den her rytme der kommer når man

ministeren hvordan tror ministeren at ghettolisterne kommer til at se ud når de bliver opdateret tror ministeren at der vil være flere

offentlig forsørgelse i de her områder

flere som er kommet i arbejde en større procentdel af dem som bor i udsatte boligområder men det er jo bare

blandt andet den kommune som spørgeren selv kommer fra er at hvis man tager til skovgårdsparken feks

så er der flere der er kommet i arbejde

regeringens eget finanslovsudspil

kommer i arbejde også i de udsatte boligområder

der generelt er færre mennesker i vores samfund der er arbejdsløse og det har gjort at der er flere der er kommet i arbejde nu når vi får rullet

i gellerupparken så er det klart at den samlede sammensætning af de beboere jo også vil ændre sig fordi man får andre boligformer ind men jeg tror da

det vil have en negativ effekt at man hæver ydelserne er det så ikke lige præcis de familier vi gerne vil have kommer ind og bliver en del af fællesskabet det arbejdende fællesskab som blandt

hvor det måske er nemmere

have et familiemønster hvor for eksempel kvinden i familien bliver hjemme

essensen for mig er at det der handler om

ligger under beskæftigelsesministeren jeg beskæftiger mig med hvordan udviklingen er i de udsatte boligområder og der har vi altså

er sikker på at vi når vi får rullet de her femten udviklingsplaner ud så vil se at der er en endnu større procentdel af dem der bor i de her boligområder som også vil være i arbejde som stå op hver dag klokken syv og gå ud af døren og passe et arbejde

er til kulturministeren og spørgeren er herre kim valentin og medspørgeren

folkeoplysning jeg har selv

som frivillig i en lang række organisationer som kasserer og som formand siddet og arbejdet med at søge søge penge i folkeoplysningsmidlerne så jeg ved hvor kolossalt vigtigt det er det er vigtigt for vores idrætsliv for vores spejdere for vores aftenskoler

for en række forskellige foreninger det gør en kæmpe

foranlediget af jeres spørgsmål har jeg jo dykket ned i

og det er slående så stor en forskel der er

så instinktivt har man det sådan at det må vi kunne gøre noget ved

forslag kunne være dog vil jeg nævne at vi har en flot og en stolt og en stærk tradition i danmark for det kommunale selvstyre jeg er selv tidligere byrådsmedlem i aalborg og jeg ved hvor kolossalt meget det betyder at man ude i den enkelte kommune selv kan bestemme så det allervigtigste her er at der er en sundere og en stærkere og en mere realistisk kommuneøkonomi

glad og stolt over at den socialdemokratiske regering har lavet en i hvert fald bedre kommuneaftale hvor man har tilført to to milliard

der være noget der går tabt i forhold til den lokale mulighed for selv at prioritere jeg er stor og

stærk fortaler for kommunalt selvstyre jeg

for at prioritere selv men økonomien skal

er simpelt hen for vigtigt til at der bliver sparet på

fortælle en lille smule mere om det det er sådan at vi i danmark bruger tre og fyrre kroner per indbygger og tallet dækker altså over en meget meget stor forskel der er nogle kommuner

hundrede og ni og fyrre kroner per indbygger og andre kommuner som bruger otte kroner per indbygger jeg tror

hen ikke man kan finde et serviceområde hvor forskellen er så stor som på folkeoplysningsområdet så derfor er der noget at tage fat i

sådan at de penge der ryger til folkeoplysning er faldet med otte og fyrre procent i perioden to tusind og to

må jeg spørge dansk folkeoplysnings samråd har sagt at de gerne vil forpligte kommunerne til at give et minimumstilskud til folkeoplysningsaktiviteter kunne det

på sinde som fungerende kulturminister og som en borger der selv har været engageret i det her det er meget meget vigtigt og den forskel er urimelig jeg tror så også den dækker over at nogle kommuner simpelt hen er i en situation hvor de er presset for hårdt det er lidt interessant

refererer til en tidsperiode hvor det jo er partiet venstre der i høj grad har siddet på regeringsmagten og dermed de ressourcer der har været til rådighed for kommunerne man har været presset

jeg synes det ville være kedeligt hvis partiet venstres reaktion så er nu at gå væk fra friheden og over til mere centralisme

er kunne man så forestille sig at man ville stille nogle minimumskrav til de her folkeoplysningspolitikker der så ligger i de forskellige

måske være tilbøjelig til at finde besparelser på det her område og det er sørgeligt og det er trist og

en realistisk kommuneøkonomi helt afgørende i forbindelse med en kommende kommuneaftale

vi socialdemokrater og den siddende regering åbne over for konkrete forslag og vi ser gerne at man kan styrke folkeoplysningsarbejdet for det er et kolossalt vigtigt

jo desværre kan se er at når man kigger på den store forskel som der jo er

det tilskud man yder fra kommunernes side

så er det faktisk dér man måske endda har

deltage også i folkeoplysende virke og der tænker jeg lidt igen i forhold til jo hele tiden taler om et land i bedre balance at man også skal bakke op om

landdistrikterne yderområderne var der ikke her et område som var oplagt også for kulturministeren på en

gå ind i og være med til at understøtte

det er i yderområderne at man er hårdt ramt på det her område det skal vi have gjort noget ved og jeg vil meget gerne engagere mig

i en kamp for at styrke folkeoplysningsarbejdet også i de kommuner og jeg vil invitere til at vi kan have en dialog om hvordan vi gør det her bedre

selvstyre og vil også nødig være med til

stadig væk bør være nogle værktøjer man kan

fortælle dem at de skyder sig selv i foden

at deres egne borgere faktisk bliver dårligere klædt på til at kunne håndtere

uddannelsesområdet fremadrettet så kunne ministeren ikke være med til trods alt at gøre en eller anden informationsindsats ud

en realistisk økonomi og der har vi med den socialdemokratiske regering lagt an til at tilføre to

til kommunerne generelt det gør at der bliver en mere realistisk økonomi derudover

at det er vigtigt at vi i al den dialog vi har med kommunerne taler folkeoplysning op jeg tror nu nok de godt er klar over hvor vigtigt det er og hvor stor en forskel der er mange af dem der sparer gør det fordi de

det

selvstyre og det skal de fortsætte med at have men ser man på det

hundrede og ni og fyrre kroner per indbygger så kan det jo ikke være rigtigt at vi ikke kan henstille til at de

og mit eget parti meget nær nemlig aof

omlægning af den måde vi gør det her på og lad os kigge konstruktivt på det jeg vil bare meget nødig

meget nødig vil man lad os styrke folkeoplysningen for det er kolossalt vigtigt og tusind tak til spørgerne for

for mange børn der har svært ved at læse

ikke bruger tilstrækkelig meget tid på at kaste sig over den skattekiste af eventyr det er at læse god

vil jeg gerne sige at at

for danmarks biblioteksforenings flotte arbejde med

i øvrigt i tæt samarbejde med andre gode parter blandt andet

der fravælger det at læse en god bog måske fordi de kaster sig over

internet eller spil eller noget andet og der har vi en

at anspore vores børn og unge til at læse noget mere

det er altså noget der virkelig beriger os udvikler os stimulerer os på på allerbedste vis jeg tror og regeringen tror at vi skal passe meget på med løftede pegefingre og at tale ned især dem der har det allersværest

også glad og stolt over at vores undervisningsminister har lanceret et udspil til en ordblindeindsats hvor vi rækker ud til dem der virkelig har svært ved det her også i forhold til at hjælpe de forældre der er til ordblinde børn med at hjælpe noget mere

ekstra hjælp der nytter det ikke noget at vi kommer med løftede pegefingre og moralprædikener det handler om at komme med muligheder engagement begejstring over det at læse en god bog hvis det er man har svært ved det kan man blive hjulpet på vej med elektronisk udstyr og andet der er en hel masse ting vi skal gøre på det her område konkret sætter vi nu

seks million kroner af til et initiativ hvor skolefritidsordning og biblioteker skal arbejde sammen om at nysgerrighed eufori

gode bøger det er jo en fornøjelse

og læse for eksempel kim fupz aakesons serie om vitello eller anne sofie hammers børnebog om villads fra valby

den nationale læsestrategi der er kommet fra danmarks biblioteksforening er et udtryk for det

at få det på på det rene faktisk indeholder den nationale læsestrategi jo syv punkter som man konkret kan tage op

forhandlinger men men nu ved vi jo godt er en finanslov på vej så det kunne være interessant lige at høre er der plads til en national læsestrategi

at børnene skal være i fokus og det at være barn og lære at læse og få adgang til den skattekiste af eventyr der ligger i litteraturen

vi er utrolig glade for den læsestrategi som biblioteksforeningen

det var ikke en reference til at der var løftede pegefingre i den det var bare en påmindelse om at vi generelt skal passe på når vi kommer til den

eller tale ned til nogle af dem der ikke får læst så meget men hellere få fortalt hvor begejstringsvækkende det er at læse god litteratur for det er en sand fornøjelse og flere burde

skoleelever der sådan rigtig godt kan lide at læse hvis vi

helt præcis tre og fyrre procent så så

det er sådan at når man kigger ud i den danske folkeskole det er så ikke mit område jeg

sat fokus på det med læselyst nu skal vi have det ind på bibliotekerne og i skolefritidsordningerne

simpelt hen vigtigt når det så er sagt handler det her

det handler om at vi alle sammen gør

videre måske også i dagtilbud og over i indskolingen

til også folkebibliotekernes indsatser er der et eller andet på vej også i kulturministeriet for at understøtte at man på en måde får et større fokus

indsatsområder og institutioner vi har der arbejder

for mange siloer de siloer skal brydes ned og så skal vi løfte det i flok og så skal vi altså huske på

at vi alle sammen især os der er voksne får videreformidlet den begejstring der er ved at læse god litteratur og får mindet vores børn om hvor vigtigt det er og får vist dem at der er en skattekiste nede på folkebiblioteket mange steder kan man tage sit

sundhedskort med ned lukke sig ind også uden for åbningstiden og ind og låne nogle gode bøger eller sidde dernede og hygge sig og blive begejstret over de spændende historier der er

er nødt til at ske noget konkret så

størrelsesorden og det vil jeg have fokus på som fungerende kulturminister som nævnt

lagt an til nu at udmønte de seks million kroner i forhold til den særlige indsats i skolefritidsordninger og biblioteker men jeg kigger gerne på om der er endnu mere vi kan gøre og jeg taler gerne

forhold til at sætte yderligere fokus på det her så politisk skal det have en meget stor prioritering men det handler også om at alle andre i det danske samfund skal huske på

gøre noget ved det læsestrategien er nemlig kun en strategi det der skal til er en handlingsplan så

det her vigtige område vi er selv i regeringen meget meget optaget af det her vi skal have langt flere til at engagere sig

simpelt hen guld for vores børn og det er så vigtigt at vi får flere til at læse med glæde og interesse

nu førstebehandlingen af lovforslag nummer

otte og tredive og den næste ordfører som skal på talerstolen er fru mette thiesen

skal man overholde overholde forretningsordenen og og have

ingen der har bedt om en kort bemærkning så

med lovforslag l otte og tredive

bliver det jo som alle ved foreslået at frakendelse af dansk statsborgerskab for personer med dobbelt statsborgerskab og for hvem det gælder at de er mistænkt for at falde ind under straffelovens

og ikke af domstole

det punkt der

som vedrører kapitel tolv og tretten altså om landsforræderi og terrorisme

lovforslaget minder kraftigt om et

forslag som i marts

blev aftalt mellem den daværende regering og dansk folkeparti og som socialdemokratiet også på det tidspunkt

det var også sat på lovprogrammet senere i år men situationen i det nordlige syrien har så gjort at det bliver hastebehandlet vi vil

som et parti der mener nogenlunde det samme hvad enten vi er en del af en regering eller en del af oppositionen og derfor

men vi støtter ikke bare forslaget mekanisk hvis man kan sige det på den måde det er jo rigtigt som

danske statsborgere som har begået selv de mest alvorlige forbrydelser stadig væk er borgere i en retsstat det skal vi selvfølgelig holde fast i men det skal jo afvejes imod at de borgere som kommer i fare ved den type af forbrydelser som straffelovens kapitel tolv og tretten handler om

ved den type af forbrydelser som islamisk stat medlemmerne

påtænker at begå hele den store gruppe af mennesker er også borgere i en retsstat det skal selvfølgelig vejes op imod hinanden en retsstat skal beskytte den enkelte imod vilkårlighed og magtmisbrug men den skal på samme tid

opretholde lov og orden og garantere fredelige borgeres sikkerhed det er en vanskelig balance og derfor er det godt at vi har den her debat i dag

synes vi generelt er et fornuftigt virkemiddel når det gælder hastelovgivning eller når det gælder lovgivning af meget vidtgående karakter

at forslaget bliver indarbejdet

samlede forslag når vi kommer til andenbehandlingen og så har jeg noteret mig at

venstre ønsker en styrkelse af den reelle adgang til at anke myndighedernes afgørelse det er også et fornuftigt ændringsforslag som vi støtter i liberal

at man har et forvaltningsretligt første led og

domstolsled som ankeinstans er en

i danmark og det var det jeg sigtede til med mit spørgsmål man bruger den til ekspropriationer som jo faktisk handler om at ophæve en ret man har ifølge grundloven altså ejendomsrettens ukrænkelighed der er det en forvaltningsmæssig afgørelse i første led og så kan den prøves ved en domstol i andet led tvangsfjernelser af børn har herre christian rabjerg madsen været inde på tidligere det er også en konstruktion med

selve den her prøvelse ved en domstol som opretholder magtens tredeling

for os det afgørende hvorfor vi

havde overvejet at lave en invasion

proces her med en hastebehandling af noget der er forholdsvis vidtgående og vidtrækkende og har store konsekvenser

set have været tid til at have en ordentlig og en mere grundig behandling hvor hvor høringsparterne også kunne få mulighed for at afgive høringssvar i god tid og vi kunne få tid til at

en meget hurtig udvikling dér som har været svær at forudse for regeringen

ikke er enig i at der trods alt så har været andre ting man

sikre sig at de her mistænkte fremmede krigere

at de slipper ud fra de kurdiske fængsler

syrien på et tidspunkt der var jo allerede diskussioner på det tidspunkt så det er kendt stof

et eller andet tidspunkt ville den amerikanske tilstedeværelse i syrien høre op men at det ville medføre den plan for at lave den såkaldte sikre zone

amerikanske styrker var

en anden professor der var citeret i samme artikel

mens man sidder i syrien er nærmest

sammen med det som ordføreren tidligere nævnte i sin ordførertale

jeg og radikale venstre er fuldstændig enige i det der jo ligger i det her lovforslag er at man vil straffe og

statsborgerskab ud fra en given handlemåde man kan agere efter synes ordføreren at det er et tilstrækkelig præcist begreb hvor man sådan lige kan gennemskue hvad det man må og ikke må i forhold til at få frataget

terror og

meget meget meget voldsomme voldshandlinger

en kattelem hvor man siger at hvis de skulle udtænke en eller anden metode til at begå terror som ikke lige er

nitten ni og halvfjerds her i dette lokale stemte han imod at forbyde børneporno ud fra nogle meget meget fine

får mig til at spørge skal man ikke engang imellem selv om man har nogle meget meget fine retspolitiske principper også veje nogle andre hensyn ind så man på trods af sin fremragende analyse måske for eksempel stemmer for at forbyde børneporno

meget alvorlige ting som at tilsidesætte ejendomsrettens ukrænkelighed eller fjerne folks børn så det er jo ikke sådan at man står retsløs når det ikke er retsplejeloven der gælder så er der forvaltningsloven og den har også en række ting man skal tage højde for men jeg spurgte jo overhovedet ikke ind til børnepornografi specifikt jeg spurgte bare ind til hele spørgsmålet om at lade sig forblænde af principper og blive så enøjet med sine principper

ikke kan se noget som helst ude til siden det vil jeg gerne have

imødekommelse af regeringens ønske om at vi hurtigt kan behandle det her lovforslag den aktuelle situation i grænseområdet mellem tyrkiet og syrien udvikler sig hele tiden og med den usikre og ustabile situation er der en betydelig risiko for at fremmedkrigere med dansk statsborgerskab om kort tid kan være på vej mod danmark fremmedkrigere der er rejst til syrien for at kæmpe i konfliktområder har vendt danmark ryggen og har kæmpet imod vores demokratiske værdier

og jeg og regeringen nærer absolut ingen sympati for de her mennesker og de er uønskede i danmark vi vil derfor gøre alt hvad der er muligt for at forhindre dem i at komme ind i landet igen den sidste regering den sidste borgerlige regering tog i foråret initiativ til at der skulle skabes en adgang til at kunne fratage fremmedkrigere deres statsborgerskab administrativt det skete i en aftale med dansk folkeparti

følge op på og det er så det som sker med det her lovforslag lovforslaget som vi behandler i dag har været sendt i en forkortet høring fra den fjortende oktober til den enogtyvende oktober

vi hastebehandler det i folketinget i lyset af at situationen i syrien er alvorlig og usikker og hele tiden udvikler sig der er en risiko for at de kurdiskkontrollerede is lejre bryder sammen hvilket vil kunne betyde at syrienskrigere med dansk statsborgerskab søger mod danmark om kort tid de her personer kan

i områder hvor islamisk stat har haft magten og hvis de vender tilbage til danmark er det vurderingen at der kan være en risiko forbundet med

muligt formålet med lovforslaget er at indføre en mulighed for administrativt at kunne fratage en person med dobbelt statsborgerskab sit danske statsborgerskab det skal være uden at der stilles krav om at den pågældende skal være dømt ved en domstol i danmark fratagelsen skal kunne ske mens den pågældende person stadig befinder sig i udlandet lovforslaget indeholder en model hvorefter udlændinge og integrationsministeren kan tage det danske statsborgerskab fra en person med dobbelt statsborgerskab der har udvist en handlemåde som er til alvorlig skade for landets vitale interesser lovforslaget giver derudover justitsministeren mulighed for at bestemme at oplysninger der ligger til grund for vurderingen ikke kan videregives til den pågældende af sikkerhedsmæssige hensyn i forlængelse

indeholder lovforslaget særlige processuelle regler for domstolsprøvelse af en afgørelse om administrativ fratagelse det fremgår af lovforslaget at det ved vurderingen af om en person ved fratagelsen bliver statsløs kan indgå om den pågældende kan erhverve et statsborgerskab i et andet land ved blot at lade sig registrere ved det her lands myndigheder jeg har selvfølgelig fulgt den offentlige debat om lovforslaget ligesom jeg har været i dialog med flere hvis ikke alle af jer ordførere jeg har i den forbindelse noteret mig at der synes at være bred opbakning til indførelse af en solnedgangsklausul blandt andet henset til at

det ændrer dog ikke på at de foreslåede regler er det rigtige redskab i den aktuelle situation og holder det bare én fremmedkriger som ellers ville have indrejst ude af danmark så er det efter vores vurdering godt samtidig har vi selvfølgelig indbygget de retsgarantier som et demokratisk samfund som vores kan være bekendt de generelle de generelle regler bliver jo vedtaget her i folketinget den lovgivende magt og ligger efter regeringens juristers vurdering inden for grundloven og danmarks internationale forpligtigelser dernæst skal der træffes afgørelse efter reglerne herom hos forvaltningen den udøvende magt og endelig er der jo mulighed for efterfølgende prøvelse hos domstolene den

jeg gerne takke ordførerne for en god debat

den har været ret god og jeg ser nu frem til den videre behandling af lovforslaget her i folketinget og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte opstå i forbindelse med behandlingen af lovforslaget

bliver rejst problemstilling at der kan være

det kan være i strid med

der står jo i det forståelsespapir

socialdemokratiet har lavet sammen med enhedslisten alternativet og radikale venstre

danmark skal og her citerer jeg til enhver tid respektere de internationale konventioner så jeg skal bare sikre mig at hvis det viser sig at der

i samklang med konventionerne og derudover

regeringen fuldstændig optaget af at al lovgivning der bliver lagt frem overholder grundloven

internationale forpligtigelser

alle de forpligtigelser som er vurderet i det her lovforslag står der at det ikke rejser nogen spørgsmål bortset fra ét sted der står at der er en vis mindre procesrisiko

de siger at det er så langt nede på advarselsskalaen som man kan komme

der ikke er udviklet nogen retspraksis fordi der ikke har været nogen domme ved internationale domstole omkring lige præcis det specifikke spørgsmål som er blevet vurderet og derfor tør man ikke sige at det ikke rejser nogen spørgsmål

er jo ikke noget at veje det op imod derfor er det egentlig en ærlig sag at sige at der er en vis mindre procesrisiko men jeg er nu ret betrygget ved at vi holder os

procesrisiko det fremgår jo også ret tydeligt af de høringssvar der ligger blandt andet fra institut for menneskerettigheder at de også påpeger at det

de internationale konventioner som danmark har tilsluttet sig

høringssvar og jeg læser altid høringssvarene med interesse

sige fra institut for menneskerettigheder og jura er jo ikke en eksakt videnskab det kan jo diskuteres men vi har det sådan i socialdemokratiet og vi har det også sådan i regeringen at vi lægger justitsministeriets og i det her tilfælde også udlændinge og integrationsministeriets juridiske vurderinger til grund for vores politiske arbejde det gjorde vi da vi var i opposition vi opfinder ikke vores egne juridiske vurderinger eller hiver et enkelt høringssvar ud og bygger vores politik på det vi baserer det på baggrund af de officielle juridiske vurderinger der kommer fra statsapparatet på samme måde som vi bygger vores økonomiske politik på de officielle beregninger fra finansministeriet vi finder ikke på vores egne lommeregnere og jeg tror det gavner kvaliteten af lovarbejdet at vi alle sammen anerkender finansministeriet som regnemaskine og justitsministeriet og i det her tilfælde også udlændinge

juridisk autoritet til at vurdere hvorvidt vi er i strid med eller ikke i strid med konventionerne og her

undervejs slog det mig at ministeren sagde at der var nogle ting i

og nu undskylder jeg på forhånd udtrykket flueknepperi der

formuleret sådan at det kan man så alligevel godt gøre hvis de kun har

myndigheder så hvis der bare er ét ud af en hundrede og to og halvfems andre lande

stresset og upræcis debat men jeg vil faktisk

har været en god offentlig debat omkring det her lovforslag

den her førstebehandling viser at niveauet er ret højt og

vi har undgået en debat hvor der har været alt for mange stråmænd og alle de andre billige tricks

en ret god debat

internationale forpligtelser og det er det vi har prøvet at læne os op ad i bemærkningerne til lovforslaget og det handler om at definere hvornår

det er man når man ikke har noget statsborgerskab og når man ikke har mulighed for

henvendelse til et andet land at erhverve det uden at det andet land foretager et skøn så er jeg selvfølgelig også blevet spurgt om

hvad er det for et andet land du har i tankerne

som jeg har i tankerne når det handler om de fremmedkrigere vi ved har været i irak og syrien

er mere et spørgsmål om at prøve at fremtidssikre lovgivningen og læne os op af de internationale

kommer fra blandt andet unhcr

der har gjort det nødvendigt at man skal have den formulering altså det at der kan være en hundrede og to og halvfems andre lande end lige danmark hvor

at have den her fremtidssikring

har været at der er nogle mennesker vi mener er uønsket i danmark fordi de har vendt vores demokrati og vores land ryggen og inden for rammerne af grundlov og konventioner vil vi gøre hvad vi kan for at de ikke kommer hertil

interessant at få nogle vurderinger af for eksempel

så vil vi meget gerne gøre det for

dobbelt statsborgerskab der alligevel står med sine gummisko på den danske side af den dansk tyske grænse det kan jeg jo ikke garantere men jeg tror på at hvis vi får det her vedtaget og får loven til at træde i kraft hurtigst muligt ambitionen er jo at det skal være i den her uge så vil vi være i stand til at tage statsborgerskabet fra nogle fremmedkrigere der har dobbelt statsborgerskab og at det faktisk vil øge sikkerheden for den danske befolkning og det synes jeg har en værdi

det er klart at det skal foregå inden for retsstatens rammer det er slet ikke til diskussion men inden for de rammer

mener jeg godt at folketinget bør kunne samles omkring at gøre alt hvad vi kan for at undgå at de mennesker kommer hertil det er virkelig virkelig ikke i vores lands interesser at de ankommer til det

ansvar for folk uden dansk statsborgerskab der opholder sig i danmark ligesom jeg også mener at vi alene fordi

et ansvar over for andre mennesker uanset hvor de opholder sig på kloden men jeg mener ikke at man kan komme udenom at det her folketing og i hvert fald den regering der sidder nu føler en særlig forpligtigelse over for de mennesker der opholder sig i det her land og vi kan ikke sidde overhørigt at der fra justitsministeriet er kommet en anmodning om at vi hastebehandler det her lovforslag i den her uge af hensyn til befolkningens sikkerhed

set på lovprogrammet til december det er med åbne øjne at vi har en synes jeg også selv ærgerligt kort høringsfrist og en ærgerligt kort folketingsbehandling men det er jo fordi vi også sidder med informationer om at justitsministeriet siger vil i være venlige at hastebehandle det i den her uge det

synes jeg også også bør mane til eftertanke

når ministeren kun foreslår at vi kan tage statsborgerskabet fra dem med to statsborgerskaber vil ministeren så ikke indrømme at regeringen ikke gør alt for at forsvare danmark og danskernes sikkerhed sikkerhed og må ministeren dermed ikke indrømme at

at regeringen sætter internationale konventioner over danmarks sikkerhed ved ikke at inddrage de fremmedkrigere der kun har et

en større fare for danmarks sikkerhed end fremmedkrigere med kun ét statsborgerskab så langt kan jeg godt følge fru marie krarup

har sat os den opgave at vi vil gøre alt hvad vi kan for at beskytte den danske stat danske myndigheder og den danske befolkning og det sker inden for rammerne af den danske grundlov og de konventioner vi har tiltrådt og det gør vi med åbne øjne

tilhængere af at danmark har underskrevet statsløsekonventionen

tilhængere af at folk er statsløse vi mener at det er et skridt fremad for menneskeheden at færre og færre mennesker

og irak og som har været fremmedkrigere ønsker vi jo også at gøre noget ved selv om de opholder sig i de områder vi arbejder sammen med andre europæiske lande om at sikre en regional retsproces for dem i områderne og det er i øvrigt nogle bestræbelser vi har intensiveret her på det sidste vi er ikke i mål med det men det er jo ambitionen at de også skal for en dommer og at de også skal straffes og hvis de

når det rent faktisk ikke er det man gør så derfor vil jeg opfordre regeringen til at arbejde på at

kommer ud af statsløsekonvention eller får taget et forbehold for det sådan at man reelt kan gennemføre det som vi

l otte og tredive om at det selvfølgelig også skal kunne gælde

fremmedkrigere der kun har ét statsborgerskab

to statsborgerskaber og derfor bør danmark og danskerne selvfølgelig kunne forsvares

etniske og religiøse mindretal som ikke har fået statsborgerrettigheder

som ikke har haft adgang til at kunne få et statsborgerskab og at det er en politisk målsætning ikke bare for den danske regering men for rigtig mange lande i verden at begrænse statsløshed og at man ikke tager statsborgerskabet fra folk hvis det har den risiko at de bliver statsløse

og der må vi ikke gå tilbage

at gøre alt hvad vi kan for at forhindre fremmedkrigere i at komme til danmark eller at de får en regional rettergang

behov for at samarbejde med andre partier i folketinget derfor lytter vi altid opmærksomt til hvad alle partier siger og vi har blandt andet hørt fra sf og fra venstre og også fra andre partier

i øvrigt også fra en del af høringssvarene at det kunne være en god idé med en solnedgangsklausul derfor har vi sagt at jamen så lad os skrive et ændringsforslag omkring det det betyder at lovforslaget

senest ved udgangen af næste folketingssamling så det er frem mod sommeren to tusind og en og tyve det ændringsforslag bliver fremsat og det kommer vi

af den opfattelse at netop ved at

rigets sikkerhed langt mere effektivt end

hvis vi bare lader dem være ude i den store verden mit spørgsmål til ministeren er helt konkret er ministeren af den opfattelse at fremmedkrigere der bliver anklaget og puttet i fængsel i danmark udgør en større trussel

befolknings sikkerhed og for at holde trusselsniveauet nede er at holde de her mennesker ude af danmark hvis ikke de har dansk statsborgerskab vil de også have problemer med at komme ind i hele schengenområdet så vi betragter faktisk det her som et skridt i den rigtige retning for at sikre befolkningens sikkerhed og vi mener ikke at det

den danske befolknings sikkerhed

lande der kopierer eksemplet fra danmark

hvordan vil ministeren agere hvis en fremmedkriger får frataget sit udenlandske pas og bliver udvist til danmark

eller om det er i terminal tre i kastrup lufthavn

folk med dansk statsborgerskab har ret til

slet ikke bekymret for at vi nu indleder et

danmark altså diktaturstater er ministeren ikke bekymret for at vi indleder et kapløb om at fratage fremmedkrigere statsborgerskab og at vi dermed ender med at gøre nogle mennesker

andre regeringer i verden der går med de samme tanker som os altså

det ville jeg da godt kunne vise forståelse for det ville jo ligge i fuldstændig forlængelse af den her regerings politik men så håber jeg

under den betingelse at vedkommende

altså vi har jo fået oplyst at der er mellem tredive og halvtreds danske børn i nogle af de her lejre vi må formode at nogle af de her børns forældre står i en situation hvor de kan få frataget statsborgerskabet hvordan forestiller ministeren sig så at vi skal hjælpe de her børn ministeren siger han bekymrer sig om danske statsborgere om danmark og danmarks sikkerhed

at de her børn ikke vokser op sammen

fuldstændig horrible forhold i nogle lejre som

svært ved at forstå hvor vanvittige er

det er også svært af sikkerhedspolitiske hensyn svært af udenrigspolitiske hensyn

svært af helt lavpraktiske hensyn

de børn som er i den her situation vi prøver i regeringen at vurdere det

sikkerhedspolitiske hensyn og det prøver vi at gøre fra sag til sag og hvis de her forældre får frataget deres danske statsborgerskab

indsigelse betragter jeg det som vedtaget det er vedtaget inden vi går over til det sidste punkt

vil jeg byde hjertelig velkommen til min højtærede kollega fru annette

og først skal jeg sige velkommen til herre

det er en stemmeaftale fra tyve marts to tusind og nitten lovændringerne som vi behandler lægger op til at styrke scenekunstaftalen med vægt på at styrke mere teater til flere vi investerer penge i at

og at teateret kan komme lidt mere ud af deres faste rammer både økonomisk og rammemæssigt lovforslaget lægger op til at

der varetager særlige opgaver regionalt på tværs af flere kommuner formålet er at sikre at også teatre med et meget snævert afgrænset geografisk virkeområde kan blive optaget i denne statslige ordning og de teatre der bliver omfattet af den nye lovgivning kan modtage supplerende statstilskud der bliver fem kategorier

laver teater i den landsdel de ligger i teatre der turnerer her i landet teatre der varetager specialer

landsdel eller i hele landet teatre der varetager særlige opgaver på scenekunstområdet og teatre der udvikler scenekunst gennem eksperimenter eller særlige aktiviteter og her kan det godt være internationalt

det er hensigten at åbne

et vist potentiale

geografisk område gennem de statslige midler de nu kan

komme i kontakt med

der tre teatre vi styrker det er fredericia teater det er vendsyssel teater og det er randers teater og med styrkelse af de tre teatre styrker vi også provinsen

er sikker på at der bliver et godt samarbejde med hvert teater når bestyrelserne skal nedsættes nedsættes sammen med ministrene og kommunen

så alle interesser bliver repræsenteret i arbejdet også de lokale

lovforslaget er blevet taget godt imod i organisationerne så jeg håber de

her tiltag vil skabe mere liv i teatret og komme flere teatre til gode lovgivningen skal træde i kraft første januar to tusind og tyve

kvittere for den positive modtagelse lovforslaget har fået det glæder mig at der er så bred en

opbakning blandt partier og endnu vigtigere blandt de relevante fagfolk

en del af den politiske stemmeaftale på scenekunstområdet indgået den tyvende marts to tusind og nitten af den daværende regering bestående af venstre liberal alliance og konservative folkeparti herudover er det et forlig

socialdemokratiet dansk folkeparti radikale venstre og socialistisk folkeparti formålet med lovforslaget er at sikre sammenhæng mellem teatrenes rækkevidde og potentiale og det statslige tilskud de modtager på den måde sikrer vi at de statslige tilskud sendes hen hvor danskerne får mest kultur for pengene

teatrenes evne til at engagere danskerne

det er her vi træder et skridt væk fra den travle hverdag og det er her vi får perspektiver på hvem vi er og hvor vi er

en vigtig rolle når de bidrager med kulturoplevelser til danskerne over hele landet med lovforslaget tilpasser vi tilskudsordningen for teatre til den målgruppe der strækker sig ud over de kommuner der yder dem tilskud i dag og det giver teatrene mulighed for at fokusere på det de er gode til nemlig at lave god kultur til danskerne det er i øvrigt godt at der med lovforslaget lægges op til at ministeren fremover

over at udmønte dele af den politiske aftale på scenekunstområdet der giver mere teater til flere og det er selvfølgelig et lovforslag som venstre kan støtte

og dernæst skal jeg sige velkommen til den næste ordfører det er

stemme for lovforslaget og jeg skal ikke gentage hvad mine ærede kolleger hidtil har sagt her på talerstolen vi er

måske bare lige et par korte bemærkninger om musicals

kommunens side støttet musicalteateret og akademiet og banket et succesrigt teater op i folketinget og i visse kulturkredse har der især i hovedstaden været en vis

modstand mod musicals

og samtidig har der så været et tilskud til et musicalteater i københavn mens man ikke har formået at give

teatret i fredericia et statsligt tilskud det har udelukkende været kommunen der har støttet og så har man ved egen kraft og egen hjælp formået

at staten nu

i danmark nemlig i fredericia og i københavn og nu håber jeg selvfølgelig på at

på den måde vil være en støtte til de regionale egnsteatre der nu får et større dækningsområde og dermed også lidt lidt større ansvar vi er glade for aftalen vi ser ikke nogen grund til at ændre på den og vi glæder os til den fortsatte behandling

sige velkommen til radikale venstres ordfører herre nils sjøberg

nu skal vi have enhedslistens mai villadsen

betty nansen teatret aalborg teater og malmö stadsteater det hed de asylsøgende

altså et af verdens ældste dramaer

hvor hører vi til

og stille de store spørgsmål

synes jeg også det er rigtig dejligt at man med det her lovforslag vil sikre flere

ud i landet men vi skal jo

at teatrene er tilgængelige for så mange som muligt og som den fungerende kulturminister

behandlingen af det her lovforslag nemlig nedskæringerne på formidlingsordningen for man kan

af høringssvarene læse

det kommer til at gå ud over billetpriserne for helt almindelige danskere

det er positivt at man fritager børne og ungdomsbilletterne fra nedskæringen men

nedskæringerne for teatrene særlig de helt små

billetpriserne

enhedslisten og alternativet ikke blev inviteret med i stemmeaftalen

for lovforslaget men ser frem til udvalgsarbejdet og så skulle jeg hilse

set rigtig meget frem til som kulturordfører selv om dette konkrete lovforslag handler om scenekunst vil jeg gerne lige benytte muligheden for at sige lidt generelt om vores kulturliv

det undrer mig nemlig meget at kulturen ikke prioriteres højere hos den nye regering aldrig har så mange danskere brugt landets kulturinstitutioner og deltaget aktivt i kulturlivet som i disse dage disse år danskerne er faktisk europas

storforbrugere af kulturoplevelser og hele firs procent mener at kunst og kulturoplevelser

på den politiske dagsorden i konkurrence med andre centrale samfundsemner som sundhed uddannelse og ældre det er tankevækkende og det er ærgerligt at kulturområdet nærmest skal undskylde for sin plads i de offentlige budgetter for mig som konservativ er kultur en vigtig del af vores velfærdssamfund kultur handler om dannelse fællesskab og innovation kultur samtidig genererer kultur indtægter til både erhvervslivet kommuner stat og kulturlivet selv og igen det skaber og fastholder værdier der arves videre generation for generation dette forslag handler om teaterkunsten hvor målet er at sikre mere teater til flere lovforslaget udspringer af en bred aftale der blev indgået før valget i juni med lovforslaget bliver der indført en ny kategori af teater der varetager særlige opgaver regionalt på tværs af flere kommuner udvidelsen sikrer at også teater med et snævert afgrænset geografisk

virkeområde kan blive optaget i ordningen og det er rigtig godt med dette lovforslag sikrer vi en større geografisk spredning af midlerne men det er vigtigt at understrege at innovation og udvikling af dansk scenekunst også findes andre steder som for

hos de lokale teaterforeninger

statslige medfinansiering til deres projekter i refusionsordningen som fremover skal foregå i regi af statens kunstfond

det konservative folkeparti arbejder for ikke at reducere støtten til børne og ungeteater og støtten til voksenteater det var vigtigt for os at der blev afsat en udviklingspulje på tre og tredive million kroner til egnsteater som ikke modtager et statsligt driftstilskud

men vi ser generelt gerne at der tilføjes flere midler til kulturen og at omprioriteringsbidraget afskaffes det konservative folkeparti bakker naturligvis op om den aftale og dermed også lovforslaget og jeg skulle hilse

sige velkommen til en gammel kending herre uffe elbæk fra

den grad hejste kulturfanen på flotteste vis det var rigtig dejligt lad os starte med konklusionen

vi er positive over for de ændringer af scenekunstloven som

her bliver præsenteret jeg kan godt lide når

løftet en opgave som er bredere rækker geografisk længere ud og det vi nu gør i dag er

teatre som også er blevet nævnt nemlig i fredericia

alex ahrendtsen fra

de laver godt teater alle tre steder

for hvad man kan med musicalgenren så jeg er fuldstændig enig med dansk folkeparti på det her område og det er dejligt at være det for en gangs skyld

fra enhedslistens ordfører

at blive en del af enten en forligskreds eller

står inde for den økonomi der gør de her ændringer

jeg bliver nødt til at understrege igen og igen at

en politisk aftale som blev indgået før valget af min partifælle eller måske ikke min partifælle det er omdiskuteret i medierne

bidrage mere end højst nødvendigt til

politiske underholdning så vi bakker selvfølgelig den aftale vi selv har indgået op

positive opbakning til det her forslag det er rart når vi har en stemmeaftale og der er bred opbakning til tingene at folk bakker op om de aftaler der er blevet lavet og også rart at andre partier tilslutter sig og støtter op om så vigtig en sag som teater også tak

de mange gode inspirerende livsbekræftende jomfrutaler der var med i debatten her

vigtigt emne vi taler om her nemlig vores

at enhedslistens udmærkede kulturordfører fru mai villadsen var inde på hvad det er der er gør at teater er så livsbekræftende og stimulerende

ikke bare underholdning men det er også en måde

blive klog på sig selv og blive klog på andre

derfor at teater er vigtigt det løfter nemlig noget i os alle sammen

er det glædeligt at så samlet et folketing som vi oplever her i dag er enige om at styrke vores teatre

lægger vi op til at løfte den kategori der hedder § fem op sådan

man kan styrke flere teatre sætte mere kraft bag ved give et statsligt tilskud til noget mere

også kan få en mere geografisk ligestilling herre alex ahrendtsen fra dansk folkeparti havde en væsentlig pointe i forhold til blandt andet fredericia teater som er et af de teatre vi løfter

præsteret noget særligt i forhold til musicals

rart at vi med det her forslag kan være med til at løfte dem for det er en form for underholdning en form for teater om man så

og som stimulerer også til sang og glæde

herre alex ahrendtsen havde de regionale kraftcentre som vi kalder dem er jo også udtryk for det som venstres herre kim valentin var inde på nemlig at man får

for pengene at man sætter ind der hvor der er mulighed for at

et kulturelt boost jeg synes det er spændende og

lovforslag netop kan række ud og støtte nogle teatre der gør det godt og spændende

de konservatives repræsentant for

hjørring kredsen før men vendsyssel teater er et teater som er det første nybyggede teater i hundrede år i provinsen så det at man laver en kulturel

der er jeg glad for som fungerende kulturminister at kunne bakke op omkring det

der kom en række konkrete kommentarer fra de forskellige partier som jeg lige vil

socialistisk folkeparti er optaget af og også enhedslisten jeg tror i det hele taget at alle er optaget af at når vi har teatre som nu bliver løftet og styrket med statslig støtte så skal vi passe

kigge på og lytte til og jeg vil være vågen i forhold til hele udvalgsprocessen for at få sikret at det her bliver gjort på en ordentlig måde omvendt skal vi huske at tage et behørigt hensyn

når det er staten når det er kommunerne der bidrager med økonomi at vi så

hvad det er der foregår på de her teatre og ikke kommer en situation hvor teaterbestyrelser kan være selvsupplerende så der er en balance

kulturpolitisk debat jeg synes at det konservative

birgitte bergman var inde på en væsentlig pointe om hvad det er kulturen bidrager til og hvor vigtigt det er og hvor væsentligt det er at den bliver sat højt på den politiske dagsorden så mange tak for det bidrag

meget væsentlige pointer

bergman får også nævnt at der aldrig har været så stor en opbakning som vi oplever i de her dage i forhold til det kulturelle det skal vi jo glæde os ved

de fleste kan forstå at i en situation hvor

så er det nødvendigt også at tage tingene i den rækkefølge det kan

der er nogle der presser på for at få endnu mere på det her område men jeg synes vi har en flot profil i danmark

det der skal til handler ikke kun om kroner og øre men også om kulturel begejstring engagement og det at flere rækker ud efter de tilbud der allerede er men tak for bemærkningen så var jeg også glad for alternativets

bidrag og herre uffe elbæks

også går ind og

bemærkningen om at man gerne ville have været med i stemmeaftalen og så videre jeg tror det vil gøre indtryk på nogle af de partier der er til stede her i dag at der er en interesse for at løfte i flok og være med det må vi prøve

det her gode lovforslag i det hele taget taget synes jeg vi har haft en god og en bred opbakning til det her lovforslag det skal vi glæde os over og jeg vil presse

gjort på den bedst tænkelige måde

bedst muligt så den gode samarbejdende ånd vi har haft om det her vigtige forslag bliver fulgt op også

så tusind tak for de mange bemærkninger

en rigtig god udvalgsbehandling jeg ser frem at arbejde tæt sammen

at lovforslaget henvises til kulturudvalget

ingen gør indsigelse betragter betragter jeg dette som vedtaget det er

oktober to tusind og nitten klokken ti jeg henviser til den dagsorden som fremgår af folketingets hjemmeside